kan jeg godt sige aftalt den grønneste finanslov i rigtig mange år allerede efter finansloven tog vi så det næste skridt en klimalov ambitiøs bindende og bred tak til alle jer her i folketinget som er med i klimaloven det gælder heldigvis for langt de fleste en del af finansieringen

gennem nogle målrettede skatteforhøjelser og ved at lade de bredeste skuldre bære mest arveafgiften forældrekøb

i den rigtige retning vi bekæmper plastikforurening og vi gør det for

og så sparer vi penge til konsulenter i staten nøjagtig som socialdemokratiet sagde det før valget vi skal bruge fællesskabets penge klogt

det gælder også de offentligt ansatte borgerne skal selvfølgelig kunne have tillid til at de penge der bliver betalt i skat

forvalter man fællesskabets kasse det kræver omhu og det kræver nidkærhed og derfor ser

selvfølgelig meget alvorligt på de anklager der er om svindel i en styrelse under forsvarsministeriet regeringen tager også

rigsrevisionens kritik af styrelsen

kontrol meget alvorligt

bekendt en revisor fra holstebro

jeg blev sur over forsvarets måde at bruge penge på her i byen har vi daginstitutioner som skal spare og afskedige

så præcist kan det siges og det er præcis det det handler om den der snyder i den offentlige sektor tager penge fra vores fælles velfærd

også glad for at forsvarsministeren i dag på et pressemøde for få timer siden har

en anden sag der har været til diskussion

i den senere tid er spørgsmålet om eus budget jeg synes desværre der er skabt lidt usikkerhed om venstres position

spørge i dag om venstre virkelig ønsker et højere eu budget og er det det danmark skal arbejde for for flere eu ansatte på et tidspunkt hvor et medlemsland står over for at forlade samarbejdet jeg håber på et klart svar i spørgetimen i dag og det gør jeg fordi jeg senere i den her uge tager til bruxelles og forhåbentlig kommer til at forsvare de danske synspunkter om et ansvarligt eu budget

sikrer os at vi kan svare på de udfordringer vores befolkninger står over for klimakrisen migration

afrika men alt det her skal vi jo gøre på baggrund af beslutninger der skal træffes her i folketinget jeg håber på et bredt flertal vil støtte regeringen i at videreføre den tidligere regerings position om et eu budget på en procent

senest omkring finansloven en nordatlantpulje er blevet afsat tak til et stort flertal af folketingets partier for at bevilge firs million kroner over de næste

når anbefalingerne fra det arbejde der er sat i gang er tilvejebragt vi skal gøre mere for de grønlandske børn det er ulykkeligt og trist

det internationale og samarbejdet ikke mindst i arktis der bliver rigsfællesskabets sikkerhed stadig vigtigere derfor har vi i den forgangne uge

heldigvis fået opbakning her fra folketinget til

til blandt andet overvågning i arktis det havde jeg også en samtale med den amerikanske præsident om

london vi kommer selvfølgelig til at diskutere udmøntningen af midlerne med landsstyrerne både i grønland og på færøerne det har vi allerede aftalt men endnu en gang tak for et godt samarbejde om finansloven og tak for et ualmindelig flot forløb

udsatte børn og unge i grønland

forsvarets efterretningstjeneste sætter arktis øverst på listen over prioriteringer og atlantsammenslutningen konstaterer at grønland er af fundamental strategisk betydning for danmark og usa og sådan kunne vi blive ved i den sidste tid

er der rigtig mange avisoverskrifter der har handlet om grønland og i sidste uge var statsministeren i london til nato topmøde som statsministeren også selv var inde på

meddelte statsministeriet at ekstra en

i forsvarsforliget skulle bruges til at styrke overvågningen i grønland

vi skal holde området i grønland fredeligt ved at styrke overvågningen i det kæmpe geostrategiske område som får mere og mere opmærksomhed

lever vi efter et kerneprincip intet om os uden os

er arktis og arktis er grønland i rigsfællesskabet derfor når arktis drøftes drøftes grønland også uden grønland havde danmark ikke en plads i arktis råd og det danske bidrag til nato

nok se helt anderledes ud i forlængelse af nato topmødet

ved det her bilaterale møde og vi mener at grønland skulle

med ved dette møde og med det in mente kunne vi godt tænke os at spørge statsministeren

på den udenrigs og sikkerhedspolitiske scene og i vores

det gælder også i forhold til arktis

jo et arbejde vi har besluttet at sætte i gang sammen med færøerne og grønland og det mener jeg er den helt rigtige måde

gøre det på jeg har aftalt et møde

meget snart igen med både landsstyreformanden og lagmanden i forhold til

når det kommer til arktis jeg tror det er den rigtige måde at gribe arbejdet an på og jeg er glad for at amerikanerne kvitterer

rigsfællesskabet usa og vores indbyrdes

bilateralt med den amerikanske præsident

et arbejdsmøde om relationen mellem

fordi arktis er på alles dagsorden men men jeg

som danmarks statsminister kunne holde et bilateralt møde med den amerikanske præsident og der kæmpe for rigsfællesskabets interesser og det gælder selvfølgelig

udenrigspolitik

var glade for at statsministeren forstod ønsket om at tale med en stærkere stemme når det handler om udenrigspolitik og sikkerhedspolitik i forhold til arktis og grønland

at se en minister for rigsfællesskabet som faktisk ville følge op

udtalte ministeren for rigsfællesskabet at grønland og arktis selvfølgelig ville blive diskuteret hvilket det så også

på det bilaterale møde hvor flere danske ministre deltog jeg kunne godt tænke mig at spørge

var naalakkersuisut inviteret var for eksempel formanden for naalakkersuisut herre kim kielsen

er danmark der er medlem af nato og det er usa der er medlem af nato og det var i regi af vores nato samarbejde at mødet fandt sted men jeg tror det er meget meget meget vigtigt at holde fast i at det både

set med danske briller og set med rigsfællesskabets briller er uhyre vigtigt at den danske statsminister har en god relation til den amerikanske præsident at at man kan mødes

til rådighed for de diskussioner som begge parter måtte ønske når det så handler om arktis og det handler om rigsfællesskabet

er det min opgave hele tiden at sørge for

en tæt dialog med både færøerne og grønland og jeg står fuldstændig ved mine ord om at jeg til fulde forstår både et færøsk og et grønlandsk ønske om større albuerum udenrigspolitikken men det ændrer ikke på at det er i rigsfællesskabets interesse at den danske

en holdning også selv om vi ikke er en stat til vores udenrigspolitik og vores sikkerhedspolitik og der ingen tvivl om at

føres sammen med danmark på ikke hjemtagne områder men vi mener at grønland bør spille en større rolle og vi mener også

kunne sidde med ved bordet så det tænker vi også er oplagt statsministeren nævnte efter mødet med præsident trump at der skulle udarbejdes et strategisk partnerskab vil statsministeren løfte sløret for

over en en længere periode og her var der så en lejlighed til

indhold og i sin substans endnu men at blive enige om at vi arbejder videre og det er

det danske forsvarsforlig men jeg forestiller mig også at vi kommer til at diskutere andre spørgsmål der

et ønske ikke mindst i øvrigt i grønland i forhold til øget samhandel

taget et tiltagende samarbejde så jeg tror og mener at det kan indeholde flere ting men der er ingen tvivl om at sikkerhedspolitikken

alle tre inden for rigsfællesskabet

arktis endnu højere op på dagsordenen og det er vi

taler overvågning og arktis handler det i mine øjne om flere ting det kan handle om satellitovervågning og

har vi jo igennem en periode nu set en øget ubådsaktivitet fra russisk side og det er i hvert fald et sted

hvor hvor vi fra regeringens side mener at det vil være oplagt med

en stærkere kapacitet hvad angår overvågning det her er jo selvfølgelig noget vi er i meget tæt dialog både med grønland og færøerne om og

fremadrettet og vi har jo en fælles opgave i og vi har en fælles interesse i at sikre

mere systematisk begynder at tale overvågning i forhold til arktis

der er flere problemstillinger omkring justitsområdet når vi taler

og det er jo noget vi i fællesskab skal være opmærksomme på jeg glæder mig også over at der er afsat

at tage diskussionen og de næste skridt jeg er helt bekendt

fælles havforskningsprojekt fru statsminister i den nyeste

står der der tegner sig nu klare konturer af et sikkerhedspolitisk spil mellem særligt rusland og usa men det inkluderer også kina

tre lande har betydelige strategiske og økonomiske interesser i regionen videre står der den sikkerhedspolitiske udvikling

i arktis det er sandsynligt at det i stigende grad vil

balancere hensynet til

allierede og forsvaret af kongeriget

strategiske interesser mod ønsket om at holde fast i ambitionen om et lavt spændingsniveau derfor er mit spørgsmål kan statsmininsteren give os et indblik i hvordan det

vil blive udfordrende at balancere hensynet til de allierede

meget principielt spørgsmål der rejses her

vores samarbejde med vores allierede

er der er i mit sind jo ingen tvivl vi kan ikke blive en lus mellem to negle når det handler om stormagterne

er usa vores vigtigste allierede og det er sammen med usa vi tilrettelægger meget meget store dele af vores

sige helt indledningsvis det betyder jo ikke at vi ikke også kan have et rigtig godt samarbejde

kina når det kommer til samhandel og andre ting

og hvem der er ens nærmeste allierede og jeg er glad for at nato kom styrket ud af det topmøde der blev afholdt i london i sidste uge og at danmark også der fik lejlighed til at markere at det er usa der er vores vigtigste allierede

at varetage rigsfællesskabets interesser og det er klart at målet selvfølgelig

sikre en fredelig sameksistens i hele arktis men jo hele tiden med et vågent øje

møde i sidste uge og mødtes i den forbindelse med den amerikanske præsident

partnerskab er af flere medier blevet omtalt som en nyskabelse selv om vi ikke kender indholdet i dette strategiske partnerskab kan statsministeren redegøre for dette strategiske partnerskab som er aftalt med den amerikanske

et tættere samarbejde og efterfølgende forankring

og amerikanerne har jo taget vældig godt imod

og dermed strategisk samarbejde partnerskab det præcise indhold skal vi jo i gang med

forhandle jeg havde mulighed for også

færøske lagmand i i ugen der gik omkring det her

det er et rigsfællesskab der træder ind i samarbejdet vi mødes om ganske kort tid og diskuterer

videre det har været forberedt over en en periode af vores embedsmænd

og her i danmark og

et konkret indhold førend det arbejde er tilvejebragt men det er klart at sikkerhedspolitik kommer til at spille en en stor rolle

arktis rigsfællesskabet og geopolitik i det hele taget for færøerne er det meget aktuelt i øjeblikket

kinesiske telegigant huawei har i sigte at opbygge 5g nettet på øerne usa er er stor modstander af kinas tilstedeværelse i vores region hvilket er blevet meget tydeligt på det seneste på nato mødet hvor statsministeren mødtes med den amerikanske præsident blev der sagt i den afsluttende pressekonference at

i dag er ledere forpligtet til at sikre

sikkerheden i vores telekommunikationsinfrastruktur

og robuste systemer derfor er mit spørgsmål kan færøerne som

de allierede

rådføre sig med center for cybersikkerhed

området er hjemtaget og derfor

en er kinesisk telekommunikation en er handel med rusland en er amerikansk radarinstallation og så videre

jo meget vigtige ting men jeg tvivler på at

kan sige så meget om det i sådan en spørgetime men når der er meget der kan adskilles er det også vigtigt at man fokuserer på det som kan forene

er skrevet på dansk men den udsprunget er af det færøske samfund og derfor regner vi den som en færøsk roman på færøerne er det også således at

mange offentlige anliggender det bestemmer hjemmestyreloven samme lov bestemmer at alle børn skal lære dansk i skolen og det bruger vi mange ressourcer på på færøerne ser man ikke dansk som et fremmedsprog men som et kendt sprog men inden for dansk undervisning og kultur anses færøsk som et fremmedsprog uden nogen rettigheder overhovedet jeg vil derfor spørge

er et nationalsprog

sættes i samme kategori inden for kultur og undervisning som fransk

danske kultur og undervisningsinstitutioner

at projekter der foregår helt eller delvist på færøsk kan få

nok mene at vi trods alt er tættere på det færøske sprog end på det man taler

i østafrika jeg synes jeg synes der er noget interessant

i i det her spørgsmål altså vi er et rigsfællesskab vi har

holde vores kulturarv i live det gælder også vores sprog der er ikke andre der taler de tre sprog end

til færøerne og det er muligt at det giver nogle begrænsninger men

at holde liv i sproget og bruge kultursamarbejde

at styrke vores rigsfællesskab

om støtte til at producere film som bare delvis er på færøsk og bare delvis er optaget på færøerne og som er blevet

danske film på færøerne

lavet en del svenske islandske og norske film og tv serier på færøerne og

for begge parter både danmark og færøerne hvis man åbnede op således at en instruktør der søger om støtte

færøsk eller dansk er det jo små sprogområder i en

hård global konkurrence når det handler om udvikling og produktion af film

på nogen måde kan kan hjælpe hinanden og dermed styrke rigsfællesskabet synes jeg da der er grund til at kigge videre på det så det er egentlig bare et positivt svar uden at jeg selvfølgelig sådan i dybden kender filmstøttereglerne men

hvis der sidder nogle instruktører eller manuskriptforfattere derude

jeg bare give en idé den her bog

den handler om den danske præst peder børresens gerning i seksten hundrede tallets thorshavn den handler om det gode gode håbs flamme i en meget mørk verden og det er jo sådan

en nødvendig lys flamme i en verden som kendetegnes ved strategiske interesser magtkampe militær og så videre alt det som flytter fokus væk fra det menneskelige

det de fleste der rakte hånden op

hinanden og det bør selvfølgelig også afspejle sig

den her idé og så må vi se hvad der er af muligheder men intentionen synes jeg er

åbningstale herinde den første oktober

statsministerens tilgang også her i dag som jo handler om at en af de bedste ting ting ved

vi stoler på hinanden og den tillid skal vi kunne have vi har set et par sager her på det seneste som desværre har slået nogle skår

og og senest nu med medarbejdere under forsvarsministeriet som som lader til at have fået istandsat private sommerhuse og andet for de midler der skulle gå til

det det underminerer jo hvis hvis den slags sager bliver ved med at komme frem borgernes tillid til at vores vores fælleskasse bliver brugt som den skal og lige så slemt

underminere tilliden til de dygtige medarbejdere som sidder rundtomkring

med med stor respekt for opgaven

netop forvalter vores vores fælleskasse ikke nogen af de ting kan vi være tjent med jeg tror

efterhånden som de her sager dukker op det er ikke nogen kritik af regeringen

ikke sikker på at det er den den bedste måde at gøre det på jeg tror at der er brug for at vi

med de her seneste sager in mente gør det her på en lidt mere systematisk måde

mere systematisk undersøgelse af om mekanismerne i ministerier og styrelser er stærke nok

vi kommer med nogle konkrete løsninger til hvad vi kan gøre bedre jeg har noteret mig i i dagspressen i dag at enhedslisten de konservative og dansk folkeparti bakker op om om sådan en model så jeg vil høre om regeringen også vil

bakke op om sådan en systematisk tværgående undersøgelse herunder med stikprøver og anbefalinger til

kan stå i folketingssalen i dag og i virkeligheden have en

gør ved det som jeg er enig i er

det er det ligegyldigt hvilke offentlige midler der fuskes

skal vi jo også kunne sige til danskerne med fuldstændig åbne øjne og uden at ryste på hånden at

pengene forvaltes som de skal så der er

en helt særlig problemstilling omkring

af styrelserne i forsvaret og i øvrigt også departementets

af den her sag der er møde i aften mellem folketingets partier

så vi får gjort noget ved de problemer så er der en en mere generel diskussion som jeg meget meget gerne går ind i

nu har vi set to to store svindelsager

kan jeg stå over for danskerne i dag og garantere at der ikke venter noget mere

derfor synes jeg også der er behov for at gå et spadestik dybere hvordan vi så præcis skal gøre det vil jeg meget gerne diskutere jeg forstår at

på tværs af ministerierne og som jo handler om hvordan

i forhold til de penge man har mellem hænderne så jeg går gerne ind

og kan vi gøre det i den ånd at hele folketinget står bag at der bliver ryddet op i de konkrete problemer der er og sikret at noget tilsvarende ikke kan

man kan altid diskutere form og fremgangsmåde og hvordan

det er egentlig det jeg også lægger op til min bekymring i forhold

statsrevisorernes tilgang er at man her har næste møde med rigsrevisionen engang i slutningen af januar og at vi så endnu en gang læner os op ad

der er behov for at vi politisk og det er i virkeligheden den hånd jeg rækker ud til statsministeren

også i regeringen er min opfordring siger at det her er

derfor håber jeg at statsministeren er med på en netop bred undersøgelse i stil med det som som forsvarsministeren i dag har præsenteret på sit eget område noget i den stil som som altså kører ud over de store ministerier de store styrelser og som kommer med konkrete forslag til

det her inden man har sat det arbejde i gang der

griber det an det afgørende for mig er at vi får taget den her diskussion de næste skridt videre jeg glæder mig over

den håndtering der er i forhold til det der sker på

i samarbejde med det der er igangsat hos statsrevisorerne men det er ikke det der kommer til at skille os ad

vi har et kæmpemæssigt ansvar

den her store driftsopgave an i forhold til alle de andre opgaver der også ligger i centraladministrationen så lad os fortsætte dialogen om hvordan vi gør det her klogest og kan det være med et samlet folketing

jeg vil bare gerne sikre mig og og appellere til at statsministeren

og og siger at det her er noget som vi også politisk skal engagere os i og udtrykke et klart politisk ønske om at prioritere

folk herude venter på at vi siger at nu må vi lige vente på på rigsrevisionen og høre hvad de har at sige

er brug for at vi politisk siger at det her er noget vi vil det her er noget vi vil prioritere og at regeringen går forrest i det her for vi skylder de mennesker der forvalter vores fælleskasse at behandle dem ordentligt fjerne dem fra mistanke og vi skylder

som jeg sagde før går gerne ind i en drøftelse af hvordan vi også gør det

på tværs af ministerierne det er ganske alvorligt når der ikke bliver passet på fællesskabets

kroner og øre og det er selvfølgelig også alvorligt når

bekymringer og advarsler overhørig så der er

et oprydningsarbejde og mindst lige så vigtigt er der også et arbejde i at sikre at det ikke

statsministeren var blandt andet inde på at

der pt er bosiddende i viborg der var meget glad for finansloven nemlig said abdullahi han er somalier og

og han var rigtig glad fordi finanslovsaftalen nu betyder at hvor han stod til

får han nu mulighed for at blive i i danmark

af de resultater som er kommet igennem

på finansloven som følge af forhandlingerne

det radikale venstre at man her har har lempet

i sidste uge fornøjelsen af at have en debat med den socialdemokratiske finansordfører

debatten og der tror jeg

godt kunne tænke mig at få socialdemokratiets formand og jo statsministeren til at vedkende sig

at man med finansloven her lemper på udlændingepolitikken at nogle af de mennesker som efter

den såkaldte hjemsendelsespolitik der blev lavet med den sidste finanslov

skulle sendes hjem til deres fædreland på den konto

i danmark skal rejse hjem hvis ellers forholdene tillader det

kan man få lov til at blive så længe man er i beskæftigelse så det er ikke sådan at hvis man er på offentlige ydelser og ens ens opholdsgrundlag som flygtning bortfalder så kan man blive i danmark hvis man er i arbejde og der er en arbejdsgiver som ønsker at man bliver ved med at være i arbejde eller der er en arbejdsgiver der i noget der minder om dette job eller til en højere løn siger

ansætte vedkommende så kan man blive her som arbejdskraft udefra

det minder jo om nogle regler der var i danmark indtil for ganske kort tid siden som ikke blev brugt af ret mange og som jeg egentlig synes

og lige så vigtigt jeg synes det er at man rejser tilbage til sit land som flygtning når man ikke længere har behov for at være her

forsørger sig selv og betaler sin skat kan få lov til at blive i danmark så længe vedkommende er i arbejde ikke

i den hjemsendelsespolitik vi lavede med sidste års finanslov og som socialdemokratiet

at der lægges maksimalt fokus på at sikre at flygtninge og familiesammenførte til flygtninges midlertidige opholdstilladelser inddrages eller nægtes forlænget i alle de tilfælde hvor det retligt set kan lade sig gøre

når muligheden er for det det skulle man gøre maksimalt for det der så står i aftaleteksten i finansloven

er jo at aftalepartierne er enige om at indføre en ny arbejdsmarkedstilknytningsordning for udlændinge herunder flygtninge familiesammenførte og medfølgende familie til arbejdstagere der har fået inddraget eller nægtet forlænget deres oprindelige opholdsgrundlag men som har været

danmark i minimum to år kan statsministeren ikke bekræfte at det er en lempelse af udlændingepolitikken de regler vi lavede

skulle tilbage til deres hjemland så snart muligheden var for det de får nu lov til at blive man kalder det en arbejdsmarkedstilknytningsordning men det er en lempelse af udlændingepolitikken fordi de udlændinge

er kommet hertil som flygtning som ikke længere har krav på vores beskyttelse fordi vedkommende ikke længere har et beskyttelsesbehov men som har været i beskæftigelse

i en årrække og som har en arbejdsgiver der siger

ved med at arbejde her det synes jeg måske mest af alt er udtryk for lidt sund fornuft fordi det er en grundlæggende god idé at flygtninge der ikke har flygtningestatus længere ikke bliver i danmark

hvis vi har en arbejdsgiver et sted i nordjylland der siger her har vi en person som vi er glade for vi kan blive ved med at aflønne

venstre for det har statsministeren besluttet sig for

til at vedkende sig at når man gør det

både i debatten i tirsdags som jeg oplevede med den socialdemokratiske finansordfører og så nu her i dag at man lemper på vilkårene

nu kan blive i danmark men at man ikke

over for den danske befolkning at man dermed lemper på udlændingepolitikken fordi man fastholder at det er en arbejdsmarkedsordning så de udlændinge

som ellers skulle have været sendt hjem med hjemsendelsespolitikken som vi lavede

er en lempelse af udlændingepolitikken det er det jeg synes statsministeren bliver nødt til at fortælle den danske befolkning jo her lemper socialdemokratiet udlændingepolitikken man lemper nemlig reglerne

de udlændinge som er i danmark og som efter de gamle regler skulle være sendt hjem og de får nu lov til at blive det

i al respekt

er enige om at det er en rigtig god idé at flygtninge der ikke længere har et beskyttelsesbehov skal rejse hjem

samtidig kan se nogle enkelte eksempler jeg

er glad for at den person er ansat der og i øvrigt siger til os

et opholdsgrundlag i danmark medmindre en masse andre ting forandrer sig

reaktion som jeg egentlig ikke synes skal holde nogen søvnløs om natten

det jeg i hvert fald kan sige ude fra virkelighedens verden

de her regler betyder at de dygtige medarbejdere de har fået som er kommet hertil med flygtningebaggrund og som har gjort præcis det som

bare præcis som statsministeren sagde at det er et godt skridt i retning af mere sund fornuft

ud over den type af sund fornuft jo også rummede at det blev

med stærke investeringer i vores daginstitutioner og hvor uddannelsesbesparelser blev lagt på hylden og

det som statsministeren var inde på i indledningen nemlig

den grønneste finanslov i i mands minde efterfulgt af en

som vækker opsigt over hele verden

vi med finansloven får taget nogle skridt i retning

forventer at tiltagene sætter sig igennem kan vi

vi faktisk komme videre end det men mit spørgsmål

indtrykket af undervejs at regeringen også var bange for at det kunne gå for stærkt med den grønne omstilling i hvert fald hvis man ser det i forhold til udgangspunktet som var regeringens

derfor er mit spørgsmål forud for forårets handlingsplan på klimaområdet er socialdemokraterne og regeringen bekymrede for at

den grønne omstilling kan komme til at gå for stærkt

det eneste der kan bekymre mig når vi taler klima

at vi ikke får truffet de beslutninger der er nødvendige nationalt europæisk og globalt og ikke at det kan komme til at gå for stærkt

har fået den her meget meget flotte klimalov på plads

jeg er meget enig i karakteristikken

kan jo godt som dansker glæde sig over at resten af verden kigger mod det her lille land og nu kan se en inspiration til hvordan man kan gribe arbejdet an det er godt gået af folketinget her og og de partier der står bag

forhåbentlig ikke være så optaget af noget der sådan symbolsk kan have en stor virkning men men komme derned

udtagning af landbrugsjord hele omlægningen af transportsektoren

kæmpestore ting der ligger foran os og der synes jeg faktisk at klimaloven

en måde der tager hensyn til dansk konkurrenceevne og dansk

og som socialdemokrat er jeg selvfølgelig også meget optaget af at uligheden ikke får lov til

skaber et nyt problem når vi løser et så jeg er

ikke bekymret for at det kommer til at gå for stærkt

og jeg glæder mig over klimaloven og glæder mig over finansloven

for forhandlingerne ved at vi tog nogle reelle beslutninger om både udtagning af landbrugsjord om

finanslove tit men men jeg oplevede også at der var

en tilbageholdenhed i forhold til at turde tage nogle af

måske fordi der var en tøven i forhold til hvad

i forhold til til ulighed det var fald en del af diskussionen selv om en flyafgift

at forbyde brugen af

vores problemer med klimaforandringer med ulighed og med by og land så risikerer man jo at stille forhindringer

tænk hvad vi har nået på et halvt år på velfærd på det grønne og

spørgsmål næsten al den tid jeg har været med i politik har velfærdsdiskussionen i danmark handlet om hvordan

dejligt med en kommuneaftale

for vores klimalov og i øvrigt for nogle af de initiativer

også i dag at sige at det resultat der er af finanslovsforhandlingerne er bedre end det vi startede ud på og det er da kun at kvittere

viljen til også at turde tage nogle beslutninger og og passe på med ikke at få stillet de der

forhindringer op eller eller skabt nogle falske modsætninger

at tørre regningen af på dem der bor på landet

vi fører jo en samlet politik her i landet og vi skal også diskutere

at starte med at tage fat om dem der har mindst det der bliver et problem

hvis de redskaber der virker i den grønne omstilling

bliver lagt til side

mens man så for eksempel lader børn vokse op i fattigdom

det der med ydelserne vil man ikke røre ved og der appellerer jeg bare til at vi bruger klimapolitikken til at bekæmpe klimaforandringer og socialpolitikken til at skabe lige muligheder mere lighed

også at føre en klimapolitik der ikke skaber andre problemer altså at vi ikke løser klimakrisen og så får uligheden til at stige

for eksempel den enlige mor der måske ikke har så let ved lige

hvilke fødevarer der er er tilgængelige

måske kun er én købmand og der er priserne nu engang som de er så jeg har det sådan at når vi diskuterer klimapolitik

gør vi det jo forhåbentlig på det grundlag at vi ønsker at danmark skal stå styrket efter det her at beskæftigelsen skal vedblive med at være høj konkurrenceevnen skal være intakt

og at det ikke rammer socialt skævt det er ikke nogen let opgave og der er ikke nogen der har gjort det før os men hvis der

der har alle forudsætninger så har jeg det selv sådan at selvfølgelig er der en række initiativer vi kan tage

det kommer vi til men det der for alvor batter noget er forskning vi skal ud at finde den teknologi

i fællesskab har fordoblet hvad vi målrettet bruger på den grønne forskning og tak

helt store og grundlæggende elementer der ligger i det forståelsespapir vi lavede i sommer

i virkeligheden sat en ny retning for danmark og det tror jeg vi alle sammen kan glæde os til så til noget helt andet i går kom der en efter min mening meget positiv og offensiv melding fra dansk industri de efterlyser en plan for

bliver fordelt ligeligt mellem mor

tager far cirka ti procent af barslen

af barslen i sverige syv og tyve procent og i island tredive procent så vi kan i virkeligheden skele til de andre nordiske lande for at blive klogere og jeg vil i virkeligheden gerne høre lidt mere om regeringens planer for den øremærkede barsel til fædre der har jo siden i sommer

lidt skiftende meldinger fra ligestillingsministeren og regeringen i forhold til det nye eu direktiv der forpligtiger danmark til at komme

omdrejninger på det her område og indføre minimum to måneders øremærket barsel til mænd helle thorning schmidt var

første kvindelige statsminister men hun lagde stort set samtlige forslag på ligestillingsområdet

i den her diskussion vi har tre år til at implementere

direktiv på området og det arbejde går vi selvfølgelig i gang med

at kigge ind i hvad jeg synes er nogle af de største

der betyder rigtig meget for mig den ene er gruppen af ufaglærte kvinder

ofte oplever at blive nedslidt af at gå på arbejde

for nogles vedkommende heller ikke altid får sparet så meget op til deres pension og i øvrigt tit har et hårdt arbejdsliv så

også at gøre med værdig tilbagetrækning som vi kommer til at diskutere næste år den anden gruppe der optager mig meget er alle de piger og kvinder med indvandrerbaggrund som ikke får lov til at leve det liv de skal

som holdes nede af

at fædre onkler storebrødre vil bestemme over

piger og kvinder de skal selv bestemme så hvis jeg skal pege på

vil kendes for så er det en ordentlig tilbagetrækning til nedslidte kvinder

haft et rigtig hårdt arbejdsliv og så er det at alle piger uanset deres etniske ophav får lov til at leve lige præcis det liv

nogle andre muligheder senere i livet end for eksempel højtuddannede kvinder og det samme gælder kvinder af anden etnisk herkomst der ikke får lov til at bestemme deres eget liv og det starter jo helt nede i barndommen hvor vi skal gøre opmærksom på og kæmpe for deres rettigheder men egentlig også bruge forskellige økonomiske incitamenter blandt andet for

de meldinger der er kommet fra ligestillingsministeren og regeringen har været lidt modsatrettede og det kunne jo være rart hvis statsministeren en gang for alle kunne slå fast hvad man tænker skal være den danske implementering af det eller i hvilken model man går i retning

tre måneders barsel til mor og tre måneders barsel til far og ellers skal man have en ligelig fordeling af barslen så man både har lige rettigheder

til barnet men at barnet i

være på barsel både med med den ene og med den anden i forhold til hvordan vi præcis har tænkt os at implementere

til det så jeg skal nok vende tilbage til det spørgsmål jeg bed bare lige mærke i det med økonomiske incitamenter

for at deres mødre kom ud på arbejdsmarkedet

en af de undertrykkelsesmekanismer der er i det her land er jo at der er kvinder som ikke kan få lov til at få et arbejde fordi deres mand derhjemme synes at hun skal være i lejligheden i stedet for at være en del af det danske arbejdsmarked og det håber jeg da

hvis man bare sætter alle ydelser op i det her land

får vi ikke flere indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet derfor

finder en vej så vi selvfølgelig passer på børnene men at vi saftsuseme også kommer til at være meget insisterende i forhold til at kvinder og mænd i danmark skal være en del af det danske arbejdsmarked og det der med at man holder en kvinde hjemme fordi hun er kvinde

der er kvinder der ikke får mulighed for at få ottende og niende klasse og i virkeligheden kan man ikke trække dem i kontanthjælp fordi de ikke kan komme på arbejdsmarkedet men man kunne i hvert fald diskutere et uddannelsespålæg så der er mange ting man kan gøre en af de ting jeg synes er mest groteske er når kvinder ikke har deres egen bankkonto men at deres ydelse går ind på

jo et af de virkemidler der har

af den her afhængighed man har af sin mand så

man skal kigge hele kataloget igennem for at sørge for at styrke de

nu tillader jeg mig alligevel at vende tilbage til den øremærkede barsel

jo der er tre år til at implementere det men det kunne

en idé om hvilken vej det skal gå

vi har hørt fra ligestillingsministeren har i virkeligheden betydet at endnu mere af barslen ender med at blive øremærket kvinden og meget lidt

til manden derfor kunne det jo være fint at sige

vi diskuterer gerne forskellige modeller vi lytter gerne til kvinfo kvinderådet og dansk industri som jo er meget optaget

fordelt og at man ikke ender med at give moren en særlig styrke i forhold til

grundlæggende er enig i vigtigheden af at både mænd og kvinder tager barsel det

grundlæggende tillid til at man ude i familierne kan tilrettelægge det så det passer til den familie

anbefalede vi ikke et ja til det direktiv og derfor er det jo altså så også noget vi

det nu er vedtaget og danmark skal implementere det men hvis jeg forstår det ret

ønsker sf en form for overimplementering af direktivet og det er ikke det regeringen kommer til at anbefale men vi har ikke lagt os fast på den konkrete model og lytter selvfølgelig til alle gode ideer

noget af det som jeg kunne have savnet i vores finanslov

indsatsen for de mennesker der er ramt af sygdom

jeg betragter det som en grundlæggende del af vores velfærdssamfund og måske en af de største genistreger som

smartere at vi alle sammen puljede med lidt flere skattekroner og sikrede et socialt sikkerhedsnet for os alle sammen

at man er så heldig at man når frem til alderdommen uden at være blevet syg den garanti tror jeg der

det er et princip som er blevet udvandet efter rigtig mange års reformer og derfor taler man nu også om en stor gruppe af mennesker i vores land som decideret reformramte de er ramt af reformer

fordi de er blevet syge blandt andet fordi

vi har en varighedsbegrænsning det betyder at efter to og halvtreds uger

kan du ikke længere være syg så er du enten bare rask eller

nej først lige sælge din bil og dit hus og

bruge din pensionsopsparing og så kan du få kontanthjælp så bliver du sendt rundt

om du bliver mere syg undervejs jeg tror der er rigtig mange mennesker derude der gerne vil høre statsminsteren svare på det helt simple spørgsmål er det meningen at syge mennesker skal være på kontanthjælp eller er det meningen

kontanthjælpen en midlertidig ydelse

på kontanthjælp i mange år og niveauet for kontanthjælpen afspejler også at den oprindelig er tænkt som en midlertidig ydelse og

har behov for en varig overførselsindkomst eksempelvis på grund af funktionsnedsættelse eller sygdom

har vi andre ydelser der oprindelig er tænkt til det det er det principielle så møder det virkelighedens verden og så er det ikke så enkelt endda

rigtig mange med indvandrerbaggrund har været på kontanthjælp i årtier det har heller ikke været meningen så der er nogle fejl i vores kontanthjælpssystem og der er

den ene er at der er nogle syge der kommer i klemme det ved jeg godt

ikke varighedsbegrænsning på sygedagpenge længere den fik vi fjernet under den tidligere regering og det var rigtig godt for der kunne man så stå helt uden et forsørgelsesgrundlag nu overgår man i stedet til et ressourceforløb udfordringerne der er at man så

lang tid det kan være godt for nogle men bestemt ikke for alle og derfor er der også et tilsagn fra regeringens side om at kigge ind i nogle af de reformer der er gennemført så vi kan se om vi kan finde en bedre balance så hørte jeg også tror jeg lidt kritik af fleksjob på få timer

den konsekvens at der er i dag er flere i fleksjob end der var tidligere

øget livskvalitet i forhold til hvad der var deres livssituation før det så det er nuanceret og kompliceret men det ændrer ikke på hvis spørgsmålet går på er nogen der er kommet i klemme på kontanthjælp

stor del af det her område altså man kunne jo sørge for at mennesker

ret til en afklaring inden for bare to år

man enten er visiteret videre eller raskmeldt eller et eller andet

afskaffe afskaffe den gensidige forsørgerpligt

man kan sige at jobcentrene ikke må afvise en lægeerklæring og ikke må sende i arbejdsprøvning

nogle ting ville jo sørge for at de her groteske historier som vi

blive færre det seneste tal

døde inden for et halvt år efter at de fik førtidspension siden den seneste reform

er ulykkelige eksempler der er også eksempler jeg ikke synes vi kan sidde overhørige og derfor går vi også i gang med et arbejde med at kigge nogle af de her reformer igennem

ikke i forhold til nogle af de konkrete forslag sige at jeg

set lægeerklæringer der har været forkerte

set lægeerklæringer hvor læger påstår at mennesker er syge og ikke kan et eller andet uden at det er rigtigt så jeg tør ikke bare basere et beskæftigelsessystem og et ydelsessystem på en lægeerklæring det tør jeg

jeg vil også være bekymret for at lave en automatik i hvornår man skal være udredt i hvert fald hvis det betyder

men jeg er også fra en tid og er vokset op et sted hvor førtidspensioner som hed invalidepensioner dengang sad løst og har godt nok set nogle ulykkelige skæbner fordi et samfund bare opgav mennesker på et meget meget tidligt tidspunkt så pendulet må ikke svinge tilbage vi skal finde et andet balancepunkt

mener men det der er begyndt at ske er at tilliden til vores system begynder at smuldre altså tilliden til at man kan tåle og man kan holde til at blive syg og

er sikker på at statsministeren har læst den artikel

statsministeren læser brian larsen er i ressourceforløb

blodprop operationer i hænderne og arbejdsulykker så bliver han sat til at putte mærkater på kasser og får ondt i hænderne

skal så stå til ansvar hos jobcenteret over for hvordan det kan være at han kan tørre sig selv bagi når han ikke kan sætte mærkater

tænker man jo at de mennesker der er ansat der det system vi har opbygget

misforstået hvad systemet skal så kunne statsministeren ikke bare sige til ham og til alle de andre der er i klemme i systemet at det er rigtigt nok at systemet ikke er lavet til at kontrollere borgere

og forsvare at man bliver bedt om at at redegøre for hvordan man går på toilettet i danmark fordi man har behov for hjælp

og derfor vil jeg egentlig gerne understrege jeg er ikke et sekund i tvivl om at der er mennesker der er kommet i klemme på grund af nogle af reformerne og nogle af

selv bag og derfor har jeg et særligt ansvar fuldstændig

at systemet jobcentrene socialrådgiverne

påstår at de er syge at folk der godt kan arbejde påstår at de ikke kan arbejde ellers ville der jo ikke være kvinder med

til fem og tyve år i det her land så der er også en anden sandhed og det er jo det

på at alle skal bidrage i det her samfund jeg vil ikke påstå at vi har fundet det rigtige balancepunkt med eksempler som eksempelvis brian og derfor egentlig vigtigst af alt et tilsagn om at vi går ned og kigger på nogle af de her reformer

at vi har noget helt fantastisk i danmark noget helt særligt det er det vi kalder den danske model danske model hvor arbejdsmarkedets parter selv finder ud af det hvor politikere helst ikke skal blande sig medmindre det bliver overordentlig nødvendigt det er noget vi skal passe på vi ønsker vel alle sammen at leve i et samfund hvor der

vi skal gøre men ting

og bliver brugt til noget forkert jeg vil ikke spørge statsministeren om hun tager afstand fra de metoder

væltede stilladser og kastede med ting under under påskud af at de var del af en faglig konflikt men jeg ser jo mange eksempler

det tør de ikke for de de vil ikke have fagbevægelsen på nakken så mit første spørgsmål lyder vi

3fs bagagemedarbejdere i kastrup

ulovligt nedlægge arbejdet og kræve en kollega fyret fordi han

3fs stilladsarbejdere smadre biler og vælte et stillads

når vi nu ser alt det vil regeringen så kortlægge omfanget

jeg kan faktisk et langt stykke hen ad vejen sige det er rigtig godt herre søren pape for den danske arbejdsmarkedsmodel er den bedste

i høj grad arbejdsmarkedsmodellen inklusive vores kollektive overenskomster og den høje organisationsgrad der har gjort at danmark er så stærkt og rigt et samfund

at man skal overholde spillereglerne og det skal man og det gælder på begge sider

dem der ansætter var det kinesiske kokke der

begge dele er et brud på lovgivningen og det er et brud på vores arbejdsmarkedsmodel

herfra en meget meget klar opfordring til at alle overholder de spilleregler og den lovgivning der er jeg kommer

er enige om at vi skal bevare den danske model for det hører jeg at vi er

med til at beskytte arbejdsmarkedets parter ved at skærpe straffene for vold trusler og hærværk og overtrædelse af maskeringsforbuddet når det sker som led i en konflikt

en forstærket indsats i forhold til illegal arbejdskraft om

give statsministeren eksempler på hvad nogle arbejdsgivere bliver udsat for i det her land

det håber jeg for det bliver statsministeren nødt til for vi kommer til at

et forslag i folketinget om det her vi kommer til

at man selvfølgelig skal straffes

straffes hårdt det ser vi også på andre områder i straffeloven

organiseret i forening så kan det have en særligt skærpende effekt jeg er dybt bekymret over de overenskomstforhandlinger der skal til at i gang nu og hvad det kan ende med til foråret hvis vi ikke sender et klart signal om at når man begynder at bruge de metoder vi så stilladsarbejderne bruge så har det nogle konsekvenser jeg har stillet spørgsmål til justitsministeren om hvor mange anholdelser der er foretaget i den forbindelse

hvis det her ikke får nogle konsekvenser men vi må da være enige om at trusler hærværk overtrædelse af maskeringsforbuddet og vold skal straffes hårdt og

man skal bruge demokratiet og demokratiets virkemidler og man skal tro på

i virkeligheden har alle på arbejdsmarkedet jo en interesse i at brodne kar der ikke overholder spillereglerne ligegyldigt om det er på den ene eller den anden side ikke får lov til

reglerne bliver jo også undermineret af den arbejdsgiver der ikke gør og det samme gælder på

fulde opbakning til den danske model med alt det der hører til den danske model for eksempel at man løser

politisk resultattavle vi fik lavet der

vores alle sammens ambitioner jeg er oprigtig rigtig rigtig glad man kan altid sige er der ikke nogen mangler og kunne

det skal vi selvfølgelig altid have øje for men jeg

men hvad statsministeren også sagde her i løbet af spørgetimen var det der med at

det her kræver ambitiøs handling både på globalt niveau på nationalt niveau og på lokalt niveau og den sag som jeg vil tage op er en lokal sag

rummer mange af de udfordringer vi står over for

de beslutninger vi har truffet som måske kunne gøres bedre

og det er jo ikke statsministerens ansvar det

hvad tænker statsministeren om den beslutning og hvad skal der til for

et dejligt udflugtssted når man er aalborgenser det har det i øvrigt været

igennem hele mit liv når det handler om den tredje limfjordsforbindelse

er der jo et par ting der er vigtige lige at dvæle ved

flertal det flertal bortfaldt efter valget og det betyder

på et tidspunkt skal i gang med at diskutere en egentlig infrastrukturaftale her i folketinget i den her

til limfjordstunnellen den er

den kan tage mere trængsel den har meget større folkelig opbakning blandt

borgerne i aalborg

faktisk nu et alternativ som er meget bedre

vi så ikke sammen burde have den oprigtige nysgerrighed og finde ud af

laves en ny vvm undersøgelse for egholm men ikke for det tredje spor altså

så mit spørgsmål til statsministeren er vil statsministeren

født og opvokset der at det ligefrem er mig

fra min side eller fra andre politikeres side

der er finansiering når vi diskuterer infrastruktur til at få lavet de

og de udvidelser af vores infrastruktur der er behov for og gerne gøre det grønnere end det den tidligere regering magtede da man lavede infrastrukturaftale på det tidspunkt men

jeg vil nødig som statsminister være den der skal sidde og bestemme om en linjeføring skal gå det ene eller det andet sted

om ugen der gik tænk hvad man kan udrette på en uge

man måske godt kan kigge på

måde vi bruger offentlige penge på men noget af det som

viser sig i den her sag og det er så det som medlemmerne

som finder ud af at der foregår noget forkert og som så bliver det man kalder whistleblower og som oftest oplever de

ikke bliver lyttet til dem af de chefer der er over dem så hvad vil statsministeren sige til de folk som rent faktisk ser noget som er forkert

det sidste spørgsmål her kan jeg godt forstå bliver stillet og jeg

vi har altid ligget højt på antikorruption og antinepotisme og genemsigtighed men vi har altså så set nogle eksempler på nogle

mere systemiske fejl og nogle konkrete fejl som ikke er blevet håndteret rigtigt

det kan jo potentielt være en stor ting at gøre og derfor skal vi jo sikre os at der

bliver lyttet det blev der ikke i den konkrete sag derfor er jeg glad

håndtering af den konkrete situation også sagde at vi bliver nødt til i forsvaret at se på hvordan vi sikrer os at whistleblowere faktisk bliver hørt og at der bliver reageret på det der bliver rejst

tak for ordet det er

nye tider i dansk politik nye tider fordi jeg kommer til at

i dag har jeg dedikeret mine spørgsmål til brian larsen fra hedensted som fru pernille skipper

i sine spørgsmål det er faktisk sådan at jeg

har brian larsen med oppe på tilhørerrækkerne og

hvis jeg virker en lille smule mere nervøs end jeg plejer at være

brian er halvtreds år gammel han er i ressourceforløb fordi han har stærke smerter i hænderne efter en blodprop en arbejdsulykke og en operation i forbindelse med ressourceforløbet har brians lokale jobcenter sat ham til at

fordi det forstærker brians smerter brian var derfor i oktober til møde på jobcenteret hvor en sagsbehandler en virksomhedskonsulent og en vejleder sad klar til at udspørge ham hvordan børster du dine tænder hvordan drikker du af et krus hvordan tørrer du din numse de spørgsmål blev brian stillet

forståeligt nok chokeret og brød sammen over de nedværdigende og ydmygende spørgsmål

brian føler sig magtesløs over for systemet og derfor har han kontaktet mig

gerne stille følgende spørgsmål til statsministeren på vegne af brian er det meningen at en halvtreds årig mand skal forklare sagsbehandlere på jobcentrene hvordan han tørrer sin numse skal systemet virkelig ydmyge folk

vi skal ikke ignorere det der er problemer på det her område

godt forstå at man bliver berørt af situationen og jeg synes det er godt at vi får det ind i

at der er noget der er måske oven i købet meget i de reformer der er gennemført der fungerer

forelagt et eksempel på en person der skulle modtage elektrochok for

fortsat at få sygedagpenge

der var indstillingen så at det skulle jeg gå ud og sige jeg jeg

sinde til at sige og jeg kommer aldrig til at mene at det er en god idé eller at det er rimeligt og jeg vil sammenligne

som statsministeren ved ønsker nye borgerlige

lukke jobcentrene helt det ved

få gennemført i morgen for det er der desværre ikke opbakning til men i erkendelse af at vi har så massive problemer

rundt i jobcentrene

en værdig start at sige at de mennesker de danskere der er syge og nedslidte trækker vi ud af beskæftigelsessystemet ud af jobcentrene og sikrer at det udelukkende er

en uvildig lægefaglig vurdering der skal til om man skal have en midlertidig førtidspension

til jobcentrene jeg kommer til her at sige det samme og det har ikke noget som helst at gøre med brian som er her i salen vil jeg gerne

laver socialt bedrageri der er mennesker

er mennesker der påstår de er syge selv om de ikke er det det er en udfordring over for det står så mennesker der har arbejdet mange år som er blevet nedslidt og som har været udsat for en arbejdsulykke som så er igennem

et utal af arbejdsprøvninger på en fuldstændig urimelig måde i folketinget bliver vi nødt til at være bevidst om at begge dele findes og at begge dele er en del af vores fælles virkelighed og hvordan vi håndterer begge dele

den konkrete sag som i dag er løftet ind i folketingssalen illustrerer på samme måde som

fru pernille skippers spørgsmål at der er problemer

lægefaglig vurdering altså ikke folks egen læge men en uvildig lægefaglig vurdering der ligger til grund vi må trods alt have så meget tillid til til lægefagligheden som sådan at vi kan sige

der er mennesker som er så syge så svage så nedslidte at de ikke kan mere

ikke er anstændigt at hive dem igennem det her system og så er der andre mennesker

forståelse for at man venter til de forhandlinger der pågår i øjeblikket er afsluttet til at man siger at det er arnes tur men kunne vi ikke i mellemtiden begynde at kigge på

de allersvageste der bliver hevet

men hvis jeg bare lige må bringe et enkelt eksempel ind i den her diskussion på et tidspunkt kom det frem at at der var en række ansøgere til dansk indfødsret

alle sammen havde en lægeerklæring hvori der stod at pågældende havde ptsd og derfor ikke kunne lære dansk og skulle undtages det krav om sprog for at opnå

det var fuldstændig enslydende lægeerklæringer fra den samme læge til borgere

nogle andre eksempler på mennesker der vitterlig ikke kan arbejde og som bliver behandlet nedværdigende

måde jeg bliver bare nødt til at insistere på at begge virkeligheder skal med ind til

så vi finder en løsning der passer på dem vi skal passe på

dem der godt kan faktisk

er ualmindelig klogt og rigtigt af den her regering at insistere på at bruge flere af skatteydernes penge på kernevelfærd i stedet for på konsulentopgaver det sagde før valget det sagde vi i valgkampen og det er så også den politik vi fører nu har vi sagt på noget tidspunkt ville gøre det i et hug

af midler fra konsulentbistand over til kernevelfærd for

folkeskoler og daginstitutioner har vi tænkt os at gå videre ad det spor ja det har vi

vi sagde før valget ja det har vi og jeg håber selvfølgelig også på at det her var den første

og som spørgeren ved er jeg jo af den overbevisning at der igennem de senere år er flyttet ganske betydelige ressourcer fra det jeg mener er velfærdssamfundets egentlige kerneopgave nemlig relationsarbejde mellem mennesker til papirarbejde og bureaukrati ja en form for djøfisering af den offentlige sektor og det er jo dét store skib dén supertanker

seniorpension så det er to ting vi nu sætter i gang hvad angår

på konsulentdelen vi har sat et arbejde i gang som kan lyde lidt kedeligt men som jeg tror er rigtig vigtigt og det er at nogle af de opgaver ministerierne i dag køber

er rigtig dyrt nemlig brugen af konsulenter når man ansætter nye medarbejdere så vi foretager altså også nogle ændringer hvor vi så at sige tager nogle opgaver ind i centraladministrationen der i dag ligger ved konsulentbureauer det arbejde skal vi gøre på en ordentlig måde men men målet

som sagt kommet rigtig rigtig godt i gang også

over at den socialdemokratiske regering ikke gennemfører sin socialdemokratiske politik hurtigt nok

sådan i mine utålmodige øjeblikke

kan dele for jeg vil også gerne have al socialdemokratisk politik gennemført

dulme ærgrelsen ved at sige at der er kommet en regering der faktisk gør det som spørgeren i øvrigt også roste os for vi sagde før valget jeg er i øvrigt enig i den grundlæggende analyse af at ligegyldigt hvilken regering der sidder i danmark

det faktisk vigtigt at man kan regere og at man kan leve op til det man har stillet folk i udsigt

på statens brug af eksterne konsulenter det er rigtig godt og det er en af årsagerne til at vi med den her finanslov kan gøre noget som spørgerens parti ikke har været super optaget af nemlig

fra andre lande med henblik på strafforfølgning eller straffuldbyrdelse

domstolen har afsagt domme som fortolker eu rammeafgørelsen på den

medlemsstater nægter at anerkende europæiske arrestordrer udstedt af rigsadvokaten som det har været tilfældet i danmark

lægges der med lovforslaget op til at den fremadrettede proces er sådan at det alene er domstolene som i alle tilfælde kan udstede disse europæiske arrestordrer

gør man sig også klar til at danmark kan tiltræde fns konvention om beskyttelse af alle personer mod tvangsforsvinding udleveringsloven som vi her behandler omskrives helt og den danske ordning for udlevering af lovovertrædere ændres

være sådan at det i alle tilfælde

sagt noget om

et spørgsmål om at få bragt danske regler vedrørende udlevering i overensstemmelse med eus rammeafgørelse så reglerne er i overensstemmelse med den seneste fortolkning af rammeafgørelsen fra eu domstolen ved dommen fra den

vi her i danmark skal ændre vores lovgivning så vi fremover får en domstol ind over når der skal udstedes en europæisk arrestordre det betyder helt konkret at en anklager nu skal gå i retten for at få udstedt en europæisk arrestordre hvor

rigsadvokaten der tager stilling til om der skal udstedes

arrestordre og egentlig synes vi i venstre at det fungerer ganske fint vi mener at

rigsadvokaten er en kompetent myndighed som handler

skiftende ministre og som

gennem objektivitetsprincippet sikrer den nødvendige retssikkerhed vi har fuld tillid til at at man sagtens kan træffe afgørelse om udlevering på den måde

den del af lovforslaget der vedrører at domstolene fremover skal tage stilling til en arrestordre heller ikke er groet i vores have men vi har naturligvis respekt for at eu på den her måde beder os om

ændre vores regler for vi mener jo netop som det så ofte er blevet sagt at det er vigtigt at

samarbejde når det handler om kriminalitetsbekæmpelse og den europæiske arrestordre er altså et vigtigt redskab for politiet til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet

jeg meddele at vi bakker op om lovforslaget og det gør vi

udlevering uden for de nordiske lande samt eu det er

justitsministeren har beføjelser over

kompetence uanset om ministeren reelt udøver den i praksis

af trettende juni to tusind og to

afsagt et par eu afgørelser vedrørende fortolkninger af den her rammeafgørelse som så imiterer den her

sigte på at muliggøre danmarks tiltrædelse af fns konvention om beskyttelse af alle personer mod tvangsforsvinding og det kan ikke komme bag på nogen at radikale venstre hilser tilnærmelser af internationale konventioner velkommen

er desuden at afgørelser om udstedelse af europæiske af domstolene i stedet

at man rykker noget fra

fratagelse af dobbelt statsborgerskab men det er så

skal træffes af domstolene

ønskes udleveret til strafforfølgning i danmark eller hvis politiet iværksætter undersøgelse af

vedkommendes forsvar anvendelse eller hvis personen fremstilles i

ovennævnte undersøgelse det er altså

om personen ønskes udleveret til straffuldbyrdelse i danmark at der

beskikkelse af forsvarer så samlet set

radikale venstre derfor ser positivt på

både danmark og udlandet at der eksisterer muligheder for at få udleveret personer så de kan blive retsforfulgt i et andet land

så skal jeg rose at forslaget indeholder en

fordi det fremover vil være domstolene som skal

stilling til om en udlevering kan ske i sager om den europæiske arrestordre

administrativ myndighed

også enig med retspolitisk forening

være rigtig godt hvis det samme princip var gældende for de nordiske lande

at jeg synes at der skal lyttes til domstolenes bekymring for deres økonomi der er vi sådan set på linje med dansk folkeparti

ministeren har jo foreslået at de skal findes inden for domstolenes ramme

meget hårdt spændt for de har et stigende sagspres og nedskæringer gør det vanskeligt at finde de penge der skal til jeg synes også

at det vil skabe problemer for dem og have konsekvenser for den øvrige sagsbehandling derfor er vores klare opfordring at de to million

der så spares i de nuværende systemer bør overføres til domstolene til slut skal jeg også sige at forslaget betyder at det bliver muligt at tiltræde fns konvention om tvangsforsvindinger

det fremadrettede ord dækker over

det kan være en anholdelse en tilbageholdelse en bortførelse eller enhver anden form for frihedsberøvelse som er foretaget af en statslig aktør eller andre som handler på vegne af den men hvor

eller den forsvundne persons skæbne eller opholdssted hemmeligholdes og dermed placeres uden for retlig beskyttelse det lyder som noget værre noget og derfor

selvfølgelig også støtte at

hilse fra enhedslisten og sige at de også støtter

er en videreførelse af eksisterende lov om udlevering vi konservative støtter lovforslaget

ikke strider mod danmarks

en sikkerhed for at domsafgørelser ikke strider mod danmarks sikkerhedspolitiske interesser tak

alternativet støtter forslaget og bemærker at lovforslagets kapitel syv indeholder en systemændring

i fremtiden bliver domstolene og ikke som i dag en administrativ myndighed der skal tage stilling til og afgøre om en udleveringsanmodning herunder også en europæisk arrestordre

denne ændring bidrager til bedre retssikkerhed på området og derfor støtter alternativet

og det er glædeligt for love skal være så enkle som muligt men forslaget til den nye udleveringslov viderefører reglerne om eu arrestordren og med eu arrestordren tvinger eu danmark til at udlevere borgere til retsforfølgelse i fremmede eu stater for en række handlinger uanset om handlingen ville udgøre en forbrydelse efter dansk ret og uanset om handlingen er en bagatel eu arrestordren har for eksempel allerede ført til krav om udleveringer for bagateller som besiddelse af

cannabis tyveri af to bildæk spritkørsel hvor grænsen ikke var væsentligt overskredet og endelig min personlige favorit tyveri af en gris med eu arrestordren får danske domstole ikke lov til at tage højde for de konkrete omstændigheder ved en omfattet handling eu dikterer nemlig at at danske domstole skal udlevere personer uanset om den bagvedliggende handling ville kunne føre til dom eller frifindelse i danmark udlevering som

eu så passende kalder overgivelse som om eu var ét land skal nemlig ske mekanisk og automatisk efter eus diktat danske domstole

en udleveringsanmodning når der er tale om eu arrestordre eu har kendt til de her problemer siden to tusind og syv men har ikke gjort noget for at ændre reglerne

eu arrestordren også indholdet af de handlinger der medfører udlevering fastsætter eu indholdet af

finder man blandt andet internetkriminalitet racisme og fremmedhad men hvad menes der med det kan internetkriminalitet dække over udlevering for målrettet deling af en kattevideo i strid med ophavsretten kan racisme og fremmedhad i virkeligheden ramme ytringsfriheden og den frie debat på internettet kan det ramme fremstillingen af kunst og satire

at kræve en streng og fornuftig udlændingepolitik er det fremmedhad

i danmark sætter vi ytringsfriheden højt

forholder det sig af historiske årsager anderledes særlige ytringer er underlagt strengere straffe end i de fleste andre europæiske lande og udfald mod bestemte befolkningsgrupper kan i tyskland medføre bøde og fængselsstraffe risikerer man således at blive udleveret til tyskland for racisme eller fremmedhad hvis man

som stiller sig kritisk til masseindvandringen

besvares forskelligt i forskellige eu lande og

når vi udleverer borgere til retsforfølgelse på et fremmedsprog i en fremmed stat problemerne med eu arrestordren er dog ikke i sig selv grunden til at nye borgerlige vil stemme nej til l otte og halvfjerds grunden er at der er tale om et helt grundlæggende princip for nye borgerlige respekten for dansk selvbestemmelsesret

rettigheder og det danske folkestyre det gør vi ikke når vi lader eu bestemme hvem der skal udleveres til strafforfølgelse udlevering til andre eu lande skal

som når der er tale om udlevering til tredjelande de danske domstole skal have det sidste ord derfor siger vi i nye borgerlige nej til den nye udleveringslov

eus fortsatte indblanding i dansk ret ingen skal risikere at blive udleveret for at have stjålet en gris to bildæk eller have ytret sig frit på internettet uden at en dansk domstol først har kunnet

brede støtte til forslaget jeg skal kun gøre mig et par enkelte betragtninger om om det der er bragt op et par ordførere ikke mindst dansk folkepartis og sfs ordførere gjorde bemærkninger til trækket på ressourcer hos domstolene det er sådan at at domstolenes samlede økonomi i to tusind og nitten er på små to milliard kr altså små to tusind million kr og at udgifterne omfattet af det her forslag er på to million kr så der er altså tale om en udgiftsbelastning på en promille

og legitimt synspunkt på den anden side er en promille også nede i den størrelsesorden hvor man må sige

så bare en enkelt bemærkning om hvorfor

man flytter muligheden for at træffe beslutning om udlevering fra rigsadvokaten til domstolene

underlagt min instruktionsbeføjelse eller den til enhver tid værende justitsministers instruktionsbeføjelse og man kunne jo forestille sig et andet land omfattet af de her regler som ikke havde samme høje integritet

politik og jura være skilt ad

fik nogle politisk betingede udleveringer det er i virkeligheden det som man imødegår ved at lave den her ændring af lovgivningen og det er derfor det grundlæggende er fornuftigt

at skulle tage sig af det her nogle domstole som der i øvrigt er en bred anerkendelse af også her i salen er pressede på den anden side må man også et eller andet sted sige at

en bagatelgrænse for hvad der skal efterreguleres og når man er nede i en promille af den samlede økonomi

trods alt i periferien af de sager som jeg har nået at

over i den konkrete forberedelse så jeg tror jeg med al respekt må bede ordføreren om at stille et skriftligt spørgsmål så vil vi

opremser de her trivielle sager som

udlandsbekendtgørelsens § en stykke

tage hjælp til aflastning som er bevilget efter servicelovens § fire og firs

en jævnfør § fire og fyrre

om en revideret genfremsættelse af to tidligere beslutningsforslag nemlig b

og b tres som begge blev fremsat og førstebehandlet i to tusind og atten ønsket om

at gøre det muligt at få aflastning efter § fire og

med til udlandet er altså blevet drøftet her i salen flere gange tidligere

er familier som gerne vil have deres aflastning med

ikke lykkedes med at få opfyldt under den tidligere regering en regering som dansk folkeparti jo ellers fungerede

kan den nuværende regering ligesom den tidligere heller ikke støtte forslaget

en dybere mening med den måde som reglerne er skruet sammen på

under midlertidige ophold i udlandet herunder ferie derfor er det også kun nogle bestemte typer af hjælp som er med i udlandsbekendtgørelsen nemlig

og hvor hjælpen kan tages med uden større praktiske vanskeligheder

eksempel hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste der tildeles som et kontant månedligt beløb til forsørgelse eller hjælpemidler såsom kørestole blindestokke eller lignende dét overordnede udgangspunkt har betydning for det konkrete spørgsmål om aflastning

type aflastning som familierne allerede i dag kan tage med til udlandet nemlig aflastning som er bevilget med afsæt i merudgiftsbestemmelsen i servicelovens § en og fyrre

aflastning gives i praksis som et kontant tilskud som skal dække de merudgifter familien har til at ansætte en person

eksempel i timerne efter skole hvor forældrene ikke er kommet hjem fra arbejde endnu aflastningen efter § en og fyrre gives altså af hensyn til barnet med det formål at tilgodese barnets behov for støtte

er der til at give en hjælpende hånd

at forældrene selv står for at ansætte den person som skal hjælpe barnet det kan for eksempel være naboens datter som barnet kender og er tryg ved

barnepigen følger med når familien skal på ferie tilskuddet

kunne indgå i den samlede regning som forældrene skal

så vil kunne hjælpe med at passe barnet under ferien ligesom hun vil gøre det derhjemme eller i øvrigt han hvis det var nabodrengen støtten til merudgifter til aflastning efter

en og fyrre er altså ligestillet med resten af det tilskud forældrene får til dækning af nødvendige merudgifter til for eksempel medicin eller særlige cremer eller olier til barnets hudpleje

støtten med til udlandet men aflastning efter

fire og fyrre som beslutningsforslaget jo handler om har en helt anden karakter formålet med aflastning efter

for eksempel nogle timer om ugen eller et par hele dage eller weekender om måneden hvis pasningsbehovet er meget stort kan det nemlig være svært for resten af familien at få tid og rum til fælles gøremål som ikke er tilrettelagt efter det barn som har et handicap barnet skal

og støtte som det har brug for men aflastning efter §

gives altså først og fremmest af hensyn til den øvrige

forældrene tid til udelukkende at fokusere på de andre børn

i praksis sker det ofte ved at barnet passes i en aflastningsfamilie eller i et kommunalt

døgntilbud hvor både de fysiske rammer og de faglige kvalifikationer passer til barnet det er altså kommunen der skal stå at arrangere aflastningen og kommunen der skal sikre tilbuddets kvalitet derfor gives denne type aflastning ikke som et kontant tilskud men som en såkaldt naturalieydelse

at kommunen stiller de nødvendige ressourcer herunder kvalificeret personale til rådighed for barnet og familien i modsætning til det økonomiske tilskud efter § en og fyrre er det svært at se for sig hvordan kommunen skal kunne stille denne naturalieydelse til rådighed mens familien er på ferie langt fra kommunens og landets grænser det ville heller ikke være nemt snarere umuligt for kommunen at sikre at et aflastningstilbud på en feriedestination faktisk kan stille den nødvendige

så er det svært for kommunen at stå på mål for kvaliteten og indsatsen og de fysiske rammer for tilbuddet som de skal den kommunale forankring af aflastningen efter § fire og fyrre jævnfør fire og firs og den typiske tilrettelæggelse af aflastningstilbuddene efter denne bestemmelse gør det altså praktisk vanskeligt at tilrettelægge hjælpen så familien kan få den med på ferien samtidig er det mindre oplagt at tilgodese aflastningens centrale og meget væsentlige formål nemlig at give resten af familien et pusterum i en travl hverdag under en ferie

ferie er rammerne for hele familiens samvær jo heldigvis markant anderledes end

en og firs passer fint ind i de overordnede hensyn bag udlandsbekendtgørelsen gælder det ikke aflastning efter § fire og fyrre

det ikke har kunnet få en klar melding om hvad det vil koste at imødekomme forslaget

kan betyde at forslaget kan gennemføres uden omkostninger

nemlig på ingen måde overbevist om at det kan men for mig at se er det ikke omkostningerne ved forslaget

er afgørende det afgørende er de praktiske og principielle argumenter som jeg lige har præsenteret

de praktiske og principielle betragtninger og argumenter afhænger ikke af om forslaget er billigt eller dyrt at gennemføre afslutningsvis vil jeg kort opsummere at regeringen ikke kan støtte forslaget fordi aflastning efter § fire og fyrre fire og firs har et andet formål og en anden karakter end aflastning efter § en og fyrre hvis vi åbner for at borgerne kan få en naturalieydelse som aflastning efter § fire og fyrre fire og firs med til udlandet

have en principiel betydning vi skal nemlig enten forpligte kommunen til at garantere aflastningens kvalitet også i udlandet

at stå på mål for at hjælpen til barnet er fagligt kvalificeret og matcher barnets omfattende og ofte komplicerede behov eller vi skal acceptere at ydelsen kan have et andet indhold og en anden kvalitet i udlandet end herhjemme et indhold og en kvalitet som kommunen så ikke kan stilles til ansvar for desuden skal

af forslaget med stor sandsynlighed vil få betydning som rækker ud over aflastningsområdet en imødekommelse af beslutningsforslaget vil nemlig i praksis være et opgør med de overordnede hensyn bag udlandsbekendtgørelsen et opgør som

for at udlandsbekendtgørelsen også skal omfatte andre naturalieydelser som i lighed med aflastning efter § fire og fyrre fire og firs har en karakter og et formål som gør det vanskeligt at tage

på ferie regeringen mener

fornuftigt eller hensigtsmæssigt at åbne op for det

praktiske og principielle udfordringer ved at udvide udlandsbekendtgørelsen så forældrene får ret til at få aflastning efter § fire og fyrre

uagtet de gode intentioner som uden tvivl ligger bag

svært ved at se at der er en dybere dybere mening i forhold til hvordan de her paragraffer er

muskelsvindfonden beskriver i dag på deres hjemmeside

man ikke kan få hjælpen med det synes jeg da at vi

og det kan vi jo hvis der er halvfems mandater der synes at familier som har et barn med handicap skal have samme muligheder som andre familier som ikke har et barn med handicap

at komme på ferie så så er

at regeringen vil kigge på det her og ændre det så også maise og andre børn med handicap kan komme på ferie

til udlandet

helt med på de gode intentioner der ligger bag når dansk

for tredje gang fremsætter beslutningsforslaget her men jeg har jo også været meget tydelig

til at at regeringen ikke kan imødekomme

handicapbil hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

så der er jo nogle muligheder og der er nogle ting der understøtter at familier kan komme på

tage på ferie uafhængigt af aflastning efter §

og fire og firs fordi formålet med det jo er en aflastning i hverdagen et pusterum i hverdagen og ferie er jo per definition ikke hverdag

har svært ved at efterlade sit barn derhjemme mens

overhovedet ikke vil finde en løsning på den her problematik

der er faldet flere principafgørelser og her står endvidere

i forbindelse med det her så vil ministeren være med til at

for regeringens afvisning af forslaget her

et barn med handicap skal have samme muligheder som familier der ikke har et barn med handicap og kunne rejse sydpå til udlandet i en periode eller mener eller mener ordføreren

et arbejde man kan gøre for at løse det her frem for at sige at

og man synes jo også at der skal være lige muligheder

men vi har mulighed for at skabe lige muligheder her fra folketinget

det kræver halvfems mandater og nu må jeg bare forstå på den socialdemokratiske ordfører at det vil socialdemokratiet og regeringen ikke være med

vil slet ikke være med til at kigge på

ordførerens tale korrekt vil socialdemokratiet slet ikke være med til at kigge på det her område i forhold til hvordan vi sikrer at vi hjælper familier der har

af også tidligere ordførere har det jo været behandlet et par gange

ændre på udenlandsbekendtgørelsen således at forældre til børn med et handicap fremover kan tage hjælpen med

stor sympati for det her område og faktisk også for at at man arbejder på at finde nogle løsninger men jeg er også nødt til

at understrege som jo også tidligere ordførere har gjort og for

fire og fyrre og fire og firs jo igen af en anden karakter og det er også derfor at

stemme ja til det men jeg vil også gerne have

for at sikre bedst mulige forhold men vi er også nødt til at at

sikre at der jo er en kvalitet i det man så også leverer

i forhold til det her beslutningsforslag

når de var på ferie så ud fra det må jeg sige at vi

synes det er urimeligt at en familie

hjælpen med til udlandet ja så kan vi ændre det

for at sikre at familier som har

at hjælp til aflastning ikke kan bevilges efter en anden bestemmelse i serviceloven alene med det formål at aflastning kan tages med til udlandet

man eventuelt kigge på om der var bedre muligheder

have styr på økonomien inden man begynder at love befolkningen noget og for det andet

styr på den kvalitet man tilbyder

med det beslutningsforslag som dansk folkeparti har fremsat også her i dag

lige nu er der mange ubesvarede spørgsmål om økonomien og jeg

også at ministeren fremførte en stribe punkter som har betydelig vægt når jeg skal betragte sagen men vi er indstillet på at prøve at gå med i en fælles beretning med forslagsstilleren og så vil jeg reservere min stemmeafgivning indtil vi har prøvet det

her udfordring der er men jeg kunne godt

høre ordføreren hvad det så præcis er der gør at man ikke kan stemme for det her forslag altså vi har en række familier der ønsker det her og vi har også en række organisationer der ønsker det her jeg ved heller ikke om ordføreren

skal kommunen

nævner også økonomi men kan man ikke

det økonomiske i det og altså hvad tænker man på i forhold til

det vil give familien livskvalitet at man kan rejse sammen og får den hjælp med så jeg har

udgifter det andet sted og nej hvordan det samlet går op kan jeg ikke overskue på stående fod jeg har ikke haft lejlighed til at nærlæse artiklen på muskelsvindfondens hjemmeside selv om jeg fik den som mail tidligere i dag men jeg har først set at den var der i dag og jeg vil også meget gerne læse den jeg er fuldstændig sympatisk indstillet over for problemstillingen men hvis ikke det er ordentligt belyst hvad der ligger af økonomi i det

og når man hører vigtige indlæg som det vi hørte fra

vores overvejelser det er også derfor jeg som sagt gerne går positivt og konstruktivt

maises hjælp må ikke bruges på familiens ferie i udlandet selv om det ikke koster kommunen ekstra må hjælp givet som aflastning kun bruges i danmark så jeg synes at ordføreren skal få en god dialog med organisationerne og de familier

at et barn har fået bevilget for eksempel femten timers aflastning om ugen

tænke i løsninger men jeg må også sige at det der bekymrer mig

med ledsageren hvornår vedkommende holder fri

timers aflastning om ugen hvis de tager aflastningspersonen med til udlandet går der jo ikke mere end en døgn eller der går mindre

før de femten timer er opbrugt men det er altså en hel uge så man kan jo hurtigt regne ud at

fordi det er døgnets fire og tyve timer man er væk fra sit hjem og skal have løn hvordan mener sf

hvis man har aflastning i for eksempel femten timer om ugen og skal have en aflastningsperson med fra danmark til en uges eller to ugers ferie jo

denne person skal have løn også selv om vedkommende ikke nødvendigvis aflaster døgnets fire og tyve timer

så vil der jo ske det at de femten timer som man har bevilget om ugen i løbet af blot femten timer på førstedagen bliver brugt og så er der flere dage tilbage

på det nærmeste velkendt i hvert fald for os der sad her i den sidste periode vi har behandlet ikke identiske

både tidligere i år og tilbage i

enhedslisten har ved begge lejligheder bakket op om dansk folkepartis forslag

til aflastning under ferieophold i udlandet og vi kan også bakke op den her gang jeg er

helt enig med med forslagsstillerne når man beskriver at

det forekommer uforklarligt

vi har en lovgivning der er indrettet sådan at

kan komme på en døgninstitution i perioden eller finde andre typer

pasningsordninger det er der fuld hjemmel til i lovgivningen hvis man altså forlader det barn lader det barn

vi vi har behandlet det flere gange og fru karina adsbøl var inde på

har været forskellige varianter af det her forslag og et af dem var så vidt jeg husker at man konverterede naturalhjælpen til en

være det der var løsningen i kraft af at der jo er forskellige teknikaliteter forbundet med naturalhjælp som den sidste spørger

som ministeren har nævnt i i sin sin tale dengang fik forslagsstillerne og vi andre at vide at

forsøges der så ad den her vej igen jeg kunne høre på på ministerens

mere principielle problem i om man nu kan lade det her spørgsmål være omfattet

udgør altså undtagelsen fra at støtten skal gives

til borgere der opholder sig her i landet

og det er man selvfølgelig nødt til at tage stilling til

kan få efter udlandsbekendtgørelsen

en overvejelse om hvordan man kan sikre kvaliteten der tror jeg

som sfs ordfører var inde på

kunne overveje at sige at der kunne indgås

omkring den type udlandsophold

i forbindelse med støtten i udlandet end man kan hjemme

endelig nævner ministeren at der er et økonomisk problem bliver det her

problemet jeg synes det er vigtigt at vi prøver at finde løsninger i fællesskab og jeg er glad for at høre at flere ordførere har været inde på det samme

i udvalgsarbejdet var lidt grundige og fik afdækket

det alt for mange gange yderligere i den her

folketingssamling så er det jo hvad det er jeg kan så ikke forstå holdningen hvis hvis der er en direkte modstand mod at man bruger penge på hjælp til aflastning hvis det derimod er de praktiske principielle problemer som som er det reelle så tænker jeg

for folketingets partier at sætte sig sammen og diskutere

det så er for løsninger der skal til der skal altså ikke være nogen tvivl om at vi fra enhedslistens side synes at det må være en ret at der er en ligeværdig mulighed for familier der har et barn med handicap for at de kan tage det pågældende barn med når de skal på et korterevarigt ferieophold og jeg er overbevist om at hvis vi sætter os sammen og bøjer os lidt mod hinanden og gør os umage så må vi simpelt hen kunne finde en løsning på det her problem så jeg kan se

flertal for forslaget jeg håber at der vil være flertal for en beretning hvor vi går ind og peger på andre konkrete løsningsmuligheder end dem der er peget på

i hvert fald for venstres vedkommende også når det gælder de arbejdsforhold som

i kenya hvordan tænker enhedslisten at man vil

at for eksempel arbejdstidsreglerne

man laver særlige aftaler i det øjeblik man tager

så sætter man de eksisterende arbejdstidsaftaler ud af kraft i den periode

ganske bestemt regelsæt der modsvarer at den virkelighed den pågældende medarbejder har i en periode er

anderledes end den måde arbejdet udføres på til hverdag så selvfølgelig skal der være ordnede forhold men jeg tænker at det vil være muligt at lave en aftale med den pågældende personalefaglige organisation om at man har nogle arbejdstidsregler der er særligt tilpasset den her periode

være familien der på en måde skriver under på at der også er de hjælpemidler og så videre til rådighed også for for aflastningspersonen så man ikke risikerer at det går ud over vedkommende som

er i helt andre rammer end det måske er i en hverdag

et arbejdsgiveransvar i den periode vi kender det jo fra bpa ordningen hvordan hvordan man kan overlade

til pårørende efter andre paragraffer og jeg tænker at det må man kunne gøre her

vi skal ligestille familier med børn med handicap skal vi selvfølgelig også sørge for

at man er villig til at bevilge penge til det formål som de bakker op om der har lige været finanslovsforhandlinger

hvor mange penge man kan sætte fri til nye formål og hvordan de penge skal bruges

ordfører forklare hvorfor udkommet af det ikke blev at der blev sat penge af til det her formål når enhedslisten synes det er så god en idé var det måske fordi der var nogle andre ting man

livstruende for dem hvis de ikke har

støtte til overvågning i eget hjem det

derudover har vi jo en aftale

også før den var regering med socialdemokratiet

sf og det radikale venstre om at gå ind og kigge på en evaluering af det samlede handicapområde og der vil jeg sige at det her jo oplagt

bekræfte at såfremt det her beslutningsforslag kommer til afstemning i folketingssalen så vil enhedslisten stemme nej til det

det lovforslag foreligger det ved

også indeholde en finansiering og så kommer det jo til en konkret afgørelse her i folketingssalen så nej jeg kan ikke bekræfte at enhedslisten vil stemme imod sådan et forslag

funktionsnedsættelse fremover kan tage den aflastning som de modtager til hverdag

udlandet

med beslutningsforslaget at give familier med børn med funktionsnedsættelse mulighed for at holde ferie i udlandet på lige fod med andre familier hvilket jo

hvor udfordrede det kan være for en familie

at komme på ferie når lovgivningen ikke giver mulighed for at tage den hjælp med man får i hverdagen med sig til udlandet

sympatiske i forslaget kan konservative ikke støtte forslaget dels fordi det giver nogle praktiske udfordringer

man har ophold i danmark det betyder at man skal være i danmark når man modtager hjælpen der er dog en undtagelse som ministeren også var inde på i udlandsbekendtgørelsen

med sig til udlandet under et et

midlertidigt ophold herunder også en ferie og det er hjælp som

og hjælpemidler handicapbil med videre

med sig til udlandet uden større vanskeligheder i forhold til aflastning ser jeg nogle udfordringer som gør det kompliceret at tage

udlandet aflastning bevilges og leveres af en kommunalt ansat medarbejder og aflastningen foregår enten i familiens eget hjem hvor den kommunale medarbejder møder og aflaster familien eller også i en aflastningsinstitution hvor barnet med funktionsnedsættelsen opholder sig under aflastningen

i modsætning til hvis der havde været tale om en kontant ydelse altså penge i hånden som uden videre kan tages med aflastning bevilges

men er fastsat på forhånd med kommunen det kan eksempelvis være en hverdagsaften om ugen eller en weekend om måneden

i beslutningsforslaget her og tage aflastningspersonen med til udlandet for eksempel på ferie så vil det have nogle økonomiske konsekvenser det vil betyde at der skal afsættes økonomiske ressourcer til aflastningspersonens løn ophold med videre under for eksempel en udlandsferie for aflastningspersonen

yder aflastning

jeg savner i beslutningsforslaget her en økonomisk beregning fra dansk folkeparti som belyser konsekvenserne af beslutningsforslaget da jeg ser de her økonomiske udfordringer hvis vi åbner op for at tage aflastningen med under et midlertidigt ophold i udlandet herunder på ferier som ikke er belyst i forslaget her konservative kan ikke støtte

tidligere minister om de her beregninger netop i forhold til

man godt kan få stillet en aflastningsplads eller en døgninstitutionsplads til rådighed

familien rejser ud man kan ikke få sit barn med handicap med på ferie men man kan få stillet en døgninstitutionsplads eller en aflastningsplads til rådighed

lige op i forhold til hvad en døgninstitutionsplads koster i den mellemliggende periode i forhold til aflastning

når finansministeriet ikke kan give et svar men

at familier der har et barn med handicap skal kunne

døgnophold jeg tror nu at de fleste familier rigtig gerne vil have deres børn med på ferie så jeg tror faktisk ikke at det forholder sig sådan og at man dermed så kan sige

en eller anden form for aflastning med

mangler der simpelt hen nogle beregninger som jeg synes dansk folkeparti måske kunne have fået oplyst ovre hos

det kan man nemlig godt få betalt men hele essensen

anvender de tilbud

besparelse i det

vil ordføreren være med til at finde en løsning så familier

hvem skal sikre at regler bliver overholdt

i forhold til det her ud over

økonomiske konsekvenser så der mangler jo

nogle ting fra dansk folkepartis side

ændre de paragraffer jo netop

på muskelsvindfondens hjemmeside og læst om maise som bliver tilbudt en institutionsplads mens familien er på ferie og tænk sig så skal hun sidde der på en institution eller hos en plejefamilie mens hendes søskende

der bliver paragrafferne lidt ligegyldige for mig altså

vi mennesker skal indrette os efter paragraffer vi skal indrette paragrafferne efter menneskers ve og vel når det handler om at et barn med handicap kan komme på ferie med sine forældre og jeg ved godt at aflastning handler om at give familien et pusterum

at hun ikke vurderer at det at give et pusterum

altså vi mener at det i særdeleshed er vigtigt at familier der har børn med handicap kan opleve deres ferie som et reelt pusterum fra en travl hverdag

måde via en særlig kontrakt eller aftale kan kvalitetssikre at både sikkerheden

så videre er i orden så vi stemmer gerne for det her forslag eller er med til at prøve at finde en løsning på hvordan vi finder ud af hvad der er af økonomi i det og hvordan vi får løst det sådan at familier med børn handicap kan få deres børn med

jeg har svært ved at se hvordan vi kan løse jeg har svært ved at se at den hjælp som disse familier med handicappede børn ydes

og så er spørgsmålet om den her merpris

står mål med med det man får ud af det man skal

deres handicappede børn men som en gang imellem får hjælp enten i hjemmet eller uden for hjemmet

en hverdag hvor tingene går lidt lettere så de kan godt håndtere deres egne børn

også hvis de tager deres egne børn med på ferie det eksempel der er nævnt og som bliver omtalt på muskelsvindfondendk er jo også et eksempel på en familie der har haft deres datter med på ferie og har håndteret tingene selv men det har

men det står ikke mål med den kæmpe ekstra omkostning som det offentlige ville skulle betale hvis vi skulle lønne en person for at være af sted en hel uge i udlandet for at aflaste familien så vi kan ikke bakke op om det her og i hvert fald må vi kræve at man til næste gang stiller ministeriet det spørgsmål hvad koster det her

vurdere i hvilket omfang

vil ordføreren så være med til at kigge på

få en døgninstitutionsplads mens man er væk

hvert fald at ordførerens tidligere kollega var indstillet på i hvert fald

om det var en vej at gå og det kan man jo godt hive op af hatten igen i forhold til

med handicap har svært ved at tage til udlandet netop fordi der er nogle barrierer i forhold til lovgivningen og ser ordføreren

disse familier kan komme på ferie det er det bestemt og det kan de også så er spørgsmålet

de kan komme på ferie med en person som er lønnet af det offentlige til

hvis det kan lade sig gøre uden at

afholder i danmark så er jeg også meget villig til at kigge på det

bliver vi jo nødt til at vurdere om det er noget vi har

sf har lige indgået en finanslovsaftale med regeringen hvor man ikke har valgt at afsætte penge til det her formål man har lavet en finanslovsaftale for to tusind og tyve hvor der i hele to tusind og tyve ikke er penge til det her formål så kan

jo ikke stå hernede i salen og klandre mig at jeg og liberal alliance ikke kan finde penge til formålet det kan sf jo

står hernede i folketingssalen op på talerstolen og bilder folk ind at sf er villige til at afsætte penge til det her når sf i virkeligheden synes at pengene skal bruges alle mulige andre steder i stedet for sf har jo prioriteret andre ting i finansloven blandt andet at der skal være et bestemt antal pædagoger i børnehaver hvor helt almindelige velfungerende børn er ikke i børnehaver der har særlig svage børn eller udfordrede børn men helt almindelige børn fra middelklassefamilier det synes sf var vigtigere end det her som tilsyneladende ifølge sf er så vigtigt

at sf prøver at lade som om man faktisk prioriterer det her når man i finanslovssammenhæng prioriterer helt andre ting

og ministeren her i folketingssalen at familier der har et barn med et handicap skal kunne tage på ferier

at familier som har børn med et handicap selvfølgelig skal have mulighed for at holde ferier på lige fod med andre familier i praksis har det således betydning om aflastning til familier er bevilget efter den ene eller den anden bestemmelse i serviceloven

debatteret i dag at forældre som passer et barn eller en ung under atten år med et handicap i hjemmet og er bevilget hjælp til aflastning efter servicelovens § fire og firs stykke en jævnfør § fire og fyrre

mulighed for at få hjælp til aflastning under midlertidige ophold i udlandet

været debatteret i dag noget vi har fremsat

når en familie med et handicappet barn ikke kan medtage hjælp

vil familien som alternativ som vi også har diskuteret i dag kunne lade barnet blive hjemme på en institution

pengene kunne jo i princippet følge barnet vi har jo også tidligere anmodet

at få et regnestykke på det her fordi

og der har vi jo fået et svar der siger at det

og muligt at foretage en realistisk vurdering omkring det

et barn eller en ung med en funktionsnedsættelse i hjemmet har jo

som alle andre forældre mulighed for at lade op slappe af

få energi til deres hverdag når de er på ferier fordi de ikke kan medtage hjælp til pasning af deres børn med handicap den omfattende pasningsopgave som følger med det at have et barn med handicap

over to år siden at vi havde foretræde i socialudvalget omkring netop den her problemstilling

barn og fortælle om de udfordringer der var og der blev vi jo faktisk enige om i socialudvalget at vi skulle spørge ind

forsøgt lige siden

enhedslisten og ikke mindst

nye borgerlige og alternativet

jeg har jo et ønske om at man på en eller anden måde kunne finde en løsning

som familier der ikke har et barn med handicap

handler blandt andet om at man skal kunne tage

spørgsmålet er om vi kan nå til en eller anden enighed om

eller anden måde at arbejde videre med det her frem for at finde hår i suppen

synes jeg jo at man skal tage teten enten selv at komme med nogle løsningsforslag til hvordan vi hjælper

familierne familierne og hvordan

er jeg rigtig glad for

vælger at tage ophold i udlandet langt væk i to måneder

for eksempel har aflastning en hverdag og hver anden weekend kan ordføreren så se en udfordring i forhold til de mellemliggende dage hvor der ikke ydes aflastning

det handler om om man synes at familier som har et barn med handicap skal kunne få hjælp

også mens de er på ferie i udlandet vi har

servicelovens § seks og halvfems vi kan kigge på andre ordninger i forhold til hvordan det fungerer men frem for

der er nogle ordførere i dag det er meget skuffende

finde hår i suppen frem for

med til at kigge på vi kan godt se at der er nogle udfordringer i forhold til det

er en udvalgsbehandling så man kan stille alle

de udfordringer der kan være ved det her og jeg synes måske også at det havde været seriøst hvis man fra dansk folkepartis side

undersøge nogle af de her ting og havde prøvet at imødegå nogle af de her ting for man har jo også hørt tidligere hvad der har været sagt i salen til den her sag

kommet med et beslutningsforslag som måske var mere belyst i den forbindelse

skal betale for den periode hvor der ikke ydes aflastning på et udlandsophold hvem tænker dansk folkeparti skal betale for den

løsningsforslag i forhold til hvordan man kan gøre det

ligesom kan sidestille de paragraffer og man kan skrive i udlandsbekendtgørelsen at den her paragraf også

det vi har et ønske om og så er det jo sådan i dag at man kan lave

tager emnerne op der hvor det har relevans

har vi lige været igennem en periode

hvor dansk folkeparti var en del af samme flertal som liberal alliance jeg har selv siddet med til de to første finanslovsforhandlinger i perioden dem vi havde i

og seksten og der sidder man med nogle penge som man kan bruge

flere penge hvis man er villig til at spare nogle steder og så beslutter man hvad

dér har haft den prioritet at pengene skulle bruges til det her formål

der være penge til en julebørnekalender som sigrud barrett lavede og mange andre alternative og meget interessante ting spændende ting

at herre ole birk olesen skal ringe til fru laura lindahl og spørge om dansk

så vil herre ole birk olesen få det svar

jeg kan ikke huske at dansk folkeparti har nævnt det her som noget der skal løses der men

det beslutningsforslag som ligger her er jo heller ikke et beslutningsforslag om at man skal bruge penge fra det der tidligere var satspuljen det er et beslutningsforslag om at pengene skal findes på finansloven regeringen skal lave et lovforslag og modsat hvad enhedslisten påstår

så hvis enhedslisten stemmer for det her beslutningsforslag pålægger enhedslisten

selv om enhedslisten ikke har sat penge af til det i finansloven så spørgsmålet er hvorfor har dansk

er en del af finansloven jeg synes herre ole birk olesen skal ringe til sin kollega fru laura lindahl som sad med ved bordet og som kan bevidne hvilken kamp dansk folkeparti har haft på det her område

i forhold til den her satspulje jo der havde

bordet blandt andet havde vi ønske om at ældreområdet og handicapområdet

jeg har hørt at ordføreren har sagt at man ikke kan give et svar fra finansministeriets side i forhold til hvad det her reelt ville koste men ved

der reelt er tale om og som kunne have det her behov for

komme et skridt videre altså hvis vi vidste lidt om

ikke de eksakte tal jeg må bare konstatere

hjemmeside skriver

må hjælp givet som aflastning kun bruges i danmark urimelig forskelsbehandling mener familie som håber at et nyt forslag i folketinget nu vil ændre på reglerne det er sådan set det vi forsøger på i

begynder man at snakke om alt muligt andet i forhold til arbejdstidsregler og andet

vi fra folketingets side vil finde en løsning så finder vi jo en løsning på det og så finder vi også en løsning på de udfordringer der måtte være hvis der er et ønske om at løse

at det er oplagt at spørge ind til nogle af de ting som jeg i hvert fald ikke forstår i det her beslutningsforslag

at det er under midlertidigt ophold i udlandet at det her skal gælde er to måneder midlertidigt hvor mange gange i løbet af et år skal man have lov til at tage til udlandet og

om om man synes at familier der har et barn med handicap skal kunne tage deres aflastning med på ferie om man synes at familier der har et barn med handicap skal have samme muligheder som familier der ikke har et barn med handicap altså mulighed for

det her punkt har udvist både i dag og normalt en grundighed

hvad de store problemer er i det her

økonomien men jeg kan også høre at df har forsøgt at spørge hvad

en en debat om gensidig forsørgerpligt hvor finansministeriet

at få alle førtidspensionister og pensionister fritaget for gensidig forsørgerpligt med tilbageløb

hvad er det for en begrundelse finansministeriet giver for at man

og lyttet meget og jeg synes egentlig det

da godt kan lave noget der ligner en bpa ordning eller noget der ligner et familiemæssigt arbejdsgiveransvar

hvor det er særligt fordi man er i udlandet en god fast kontrakt som kan overholdes sådan at sikkerheden også fungerer i kenya eller hvor

essensen i det her beslutningsforslag

i dag er jo om man synes at familier der har et barn med handicap skal

som familier der ikke har et barn med handicap netop i forhold til hjælp

indføre økonomisk kompensation til personer der får medhold af ankestyrelsen i klager over kommunale afgørelser altså handler beslutningsforslaget om den situation hvor en kommune har truffet afgørelse om at afslå eller nedsætte hjælpen efter serviceloven og hvor ankestyrelsen ved klagesagsbehandlingen ændrer kommunens afgørelse ifølge b tre og tyve skal den økonomiske kompensation stå i et rimeligt forhold til den ydelse som den enkelte person ikke har modtaget samtidig skal det offentliggøres hvilke kommuner der er pålagt at betale kompensation forslaget om kompensation har efter bemærkningerne to formål for det første skal det være et plaster på såret i forhold til den manglende hjælp som personen ikke har

er jo tale om et beslutningsforslag som dansk folkeparti nu fremsætter for fjerde gang jeg er enig med

i den grundlæggende præmis om at mennesker med handicap skal have den nødvendige hjælp og støtte i deres hverdag det skal ikke være en kamp at få hjælp de mennesker vi taler om her har i forvejen nok at kæmpe med i deres liv men

er en indførelse af en kompensationsordning jeg tror ikke det er den rette vej at gå for at styrke borgernes retssikkerhed det er dybt bekymrende hvis nogle mennesker føler at kommunerne spekulerer i lange sagsbehandlingstider og forkerte afgørelser for sådan skal mødet med systemet selvfølgelig ikke opleves når det er sagt tror jeg ikke på at kommunale sagsbehandlere vågner om morgenen og går på arbejde med den ambition at gøre livet svært for de borgere som de er ansat til at hjælpe

jeg også uenig i de forudsætninger der ligger bag forslaget

og usagligt træffer afgørelser som er i strid med lovgivningen

jeg tror at kommunerne grundlæggende har viljen til at løfte

ansvar for at holde lovgivningen og ordentlig sagsbehandling

må man huske på at serviceloven er en rammelov og præget af at kommunerne skal træffe mange skønsprægede afgørelser ud fra en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag

også opstå tvivl om hvornår en afgørelse ligger inden for lovens rammer dér kan kommunerne helt sikkert blive bedre men jeg mener ikke at en kompensationsordning sagligt vil have den virkning at kommunerne træffer flere rigtige afgørelser derimod tror jeg på at vi med et positivt afsæt skal understøtte kommunernes sagsbehandling så kvaliteten bliver løftet ad den vej

det vigtigt at få den hjælp som man har ret til og behov for men det opnår man altså ikke ved at ankestyrelsen ved sin afgørelse af sagen fastsætter en økonomisk kompensation det som den enkelte ønsker sig

for eksempel socialpædagogisk bistand til deltagelse i et idrætsstævne

det eksempel dansk folkeparti nævner i beslutningsforslagets bemærkninger en kompensationsordning

administrativt tung i beslutningsforslaget nævnes det at de partier der stemmer for beslutningsforslaget skal drøfte de konkrete kompensationstakster afhængigt af hvor

de konkrete kompensationstakster bliver vil ankestyrelsen i hver enkelt sag skulle foretage en konkret skønsmæssig vurdering

hvor borgeren har manglet dette en kompensationsordning vil under alle omstændigheder være administrationskrævende og vil kunne øge sagsbehandlingstiden i ankestyrelsen og hvordan skal der overhovedet kunne fastsættes retvisende takster som bliver håndterbare i praksis

hvor borgeren så rent faktisk vil få den ønskede hjælp blot med tilbagevirkende kraft hvis ankestyrelsen giver den enkelte medhold derimod vil det være naturalhjælp som for eksempel ledsagelse eller hjælp til praktiske opgaver i hjemmet

sådan et sæt takster der samtidig skal stå i et rimeligt forhold til den manglende hjælp i klageperioden det stiller jeg mig tvivlende over for

i stedet at koncentrere vores indsats om at understøtte kommunernes sagsbehandling og om at få en rimelig sagsbehandlingstid i ankestyrelsen

med satspuljeaftalen for to og atten til en og tyve blev der afsat i alt tre og halvtreds

million kroner til en handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet handlingsplanen skal medvirke til at sikre at man i højere grad oplever at få den hjælp som man efter lovgivningen har krav på og det vel at mærke i første omgang initiativerne

i handlingsplanen som vi jo er er et meget bredt flertal i folketinget der står sammen om

lige nu under udrulning et af de initiativer der allerede er iværksat

det skal sammen med handlingsplanens øvrige initiativer sikre at de ansvarlige politikere i den enkelte kommunalbestyrelse har fokus på og aktivt

at sætte nye praktisk koordinerende initiativer i værk

ankestyrelsens praksis dialogmøder med kommuner de tilbyder

undervisning inden for næsten alle sagsområder med fokus på konkrete og længerevarende læringsforløb så kommunerne kan blive bedre og så er der indført en fasttrackordning for de sager som er omfattet af varslingsordningen i serviceloven for særlig indgribende afgørelser hvor hjælpen frakendes eller nedsættes den betyder at i de sager hvor nedsættelse af hjælpen kan have meget væsentlig betydning vil borgerne i de fleste tilfælde modtage hjælpen uden nogen forringelse i hele klageperioden i de sager vil kompensation altså slet ikke være relevant

en og tyve og fem og tyve million i to og tyve

bare for en god ordens skyld bemærke at sagsbehandlingstiden i klagesager om om hjemmehjælp

i beslutningsforslaget den var ifølge ankestyrelsens statistik to

måneder og der er immervæk et stykke vej fra de to

måneder til de ti måneder

er der med satspuljeaftalen for to tusind og nitten til to og tyve afsat tolv million kroner til yderligere initiativer til at styrke retssikkerheden de udmøntes i oprettelse af en retssikkerhedsenhed der er forankret i ankestyrelsen med et tilknyttet uafhængigt rådgivende organ enheden skal udarbejde deskriptive analyser og undersøgelser med betydning for netop borgernes retssikkerhed alle de her tiltag er jo gode eksempler på hvordan vi bør og skal arbejde med at understøtte den gode kvalitet i sagsbehandlingen

fra regeringens side arbejde målrettet på at få styrket retssikkerheden og få genskabt tilliden mellem det enkelte menneske og det system som er sat i verden for at hjælpe en af de største udfordringer for retssikkerheden mere generelt er for mig at se de meget stramme budgetter i kommunerne og det fremgår jo også af beslutningsforslagets bemærkninger

har taget et vigtigt skridt på vejen mod genopretning af området med et markant løft af velfærden det største i vældig mange år

løft af den grundlæggende økonomi sammen med et styrket fokus på retssikkerhed tror jeg er de afgørende skridt vi kan tage for at få genskabt borgernes tillid til systemet beslutningsforslaget som det er fremlagt af dansk

op til at der ikke skal være nogen dut kompensation af kommunerne da de allerede

er blevet kompenseret hedder det det vil altså ifølge forslaget være en gratis

indføre økonomisk kompensation det tror jeg

har en vilje til at løfte deres ansvar jeg tror ikke på den præmis der ligger til grund om at kommunerne bevidst tilsidesætter loven spekulerer i forkerte afgørelser

det tror jeg heller ikke kommunerne er enige i

den model for økonomisk kompensation som dansk

ikke at en økonomisk kompensationsordning er vejen frem i forhold til at styrke retssikkerheden på det sociale område i stedet mener vi at der skal arbejdes med at styrke retssikkerheden ingen tvivl om det

ankestyrelsen og ved at sørge for at kommunerne har den grundlæggende økonomi der skal til for at løfte

for borgere i den her sammenhæng på den baggrund kan

tænker ministeren i forhold til de borgere

er truffet en forkert afgørelse

men i lang tid har måttet undvære den hjælp

får de måske medhold i ankestyrelsen efter den er kørt frem og tilbage

har henvist den til kommunen og så har kommunen kigget på det igen og så

tilbage til ankestyrelsen i den mellemliggende periode

ikke har fået den hjælp man var berettiget til ifølge lovgivningen hvad synes ministeren så

sikre om ikke andet så et plaster

at sagerne ikke

som betyder at at man som borger ikke vil opleve at hjælpen

i fjorten uger efter afgørelsen og man vil have et fast track i ankestyrelsen så det kan blive vurderet om det er en rigtig beslutning at nedsætte hjælpen og hjælpen er ikke blevet nedsat endnu fordi der er den her varsling så er der en anden gruppe af sager hvor der

opsættende virkning og det vil sige at hjælpen fortsætter uændret i de her sager indtil ankestyrelsen har

yderligere at skulle lave sådan en kompensationsordning

administrative opgaver for ankestyrelsen hvis

jeg selv har kæmpet for den

og har fået en del paragraffer med men selvfølgelig

en kompensation til de borgere der får medhold vil ministeren så være med på at udvide varslingsordningen netop i forhold til opsættende virkning så man ikke mister sin hjælp

det er fornuftigt og positivt at vi har den varslingsordning

er godt at man har suppleret den med en fast track ordning i ankestyrelsen og

at overskue hvad det så er for nogle sager det ville være relevant at lade omfatte af enten

måde at gøre opmærksom på at så har ministeren talt nok og at nu skal

egen ordfører op op og holde en tale det er helt fint det er nye tider i folketinget

borger ikke har fået den hjælp

og at man i den tid har har manglet den hjælp hjælp man var berettiget til og

at man var berettiget til den hjælp

måske ti måneder måske op til et år afhængigt af hvor lang sagsbehandlingstiden har været

har stået uden den hjælp man faktisk er berettiget til

hvis man havde fået den hjælp man var berettiget til i første omgang men desværre er det jo ikke altid det

har man lavet en besparelse fra kommunens side og så vil man jo kunne yde en kompensation ud fra den besparelse men i forhold til at ordføreren siger at det er kritisabelt

det er kritisabelt når

men man ønsker ikke at give borgerne en kompensation for det så kunne jeg tænke mig

så der kan udbetales kompensation til borgere

hvor ankestyrelsen giver borgeren medhold i at

i venstre selvfølgelig mener at der virkelig skal kæmpes en kamp for at sikre at man træffer de rigtige afgørelser

på antallet af omgørelser i

desværre rigtig mange steder i kommunerne hvor man træffer de forkerte

vi i hvert fald har en masse spørgsmål til og som vi også synes er uafklarede hvordan skal det foregå i praksis

måske har mistet i hjemmehjælp

timelønnen der det skal opgøres

har måske også haft nogle personlige negative konsekvenser at

det her beslutningsforslag vil være med til at arbejde

en fælles beretning så vi kan prøve at arbejde videre for

gøre alt for at den bliver styrket

her og nu kommer vi ikke til at stemme

ville gøre men jeg kunne godt tænke mig

set er rimeligt hvis man ikke har fået den hjælp man

er jo selv ordfører på området og jeg tænker ordføreren får adskillige henvendelser på det her område der mangler

ikke forstå hvorfor ordføreren ikke mener at at en kompensationsordning er en god idé

at høre ordføreren om ordføreren så er villig til at kigge på om man skulle

der hedder varslingsordningen det er jo ikke alle paragraffer der er indskrevet i den men man kunne sagtens indskrive nogle flere paragraffer det kunne være

beslutningsforslaget men jeg synes på en

få afklaret hvor stort et omfang det her

hvis man skulle lave en kompensationsordning

at en kompensationsordning er en god idé

hvor mange sager vi taler om er det kun på det her område

man skal overholde og så snakker vi om en kompensation til borgerne såfremt

som forhåbentlig kommer til at mindske antallet af omgørelser

alt afhængigt af hvad det er for en sag der er tale

i rækken det er herre rasmus helveg petersen radikale venstre

jeg vil også gerne sige tak til forslagsstilleren for

jeg er glad for det hensyn der er udgangspunktet for forslaget det hensyn der skal tages til borgeren jeg har ikke været med de tre foregående gange det her beslutningsforslag er blevet behandlet

jeg hører i debatten og som jeg er enig i er at en sådan ordning nødvendigvis

kompensation og at en sådan ordning nødvendigvis vil være dyr økonomisk jeg køber ikke argumentet med at det her skulle være udgiftsneutralt

argumentet med at ordningen formentlig vil være ulogisk nemlig at man sætter penge over for manglende hjælp som er to ikke helt sammenlignelige størrelser jeg er også enig i den betragtning der ligger i at området er præget af skønsprægede afgørelser og det er jo så skøn der en gang imellem og sikkert også for ofte ikke deles af ankestyrelsen hvor man mener at skønnet har været anlagt forkert

jeg vil meget gerne være med til at arbejde videre med god sagsbehandling og jeg vil meget gerne være med til at arbejde med at styrke retssikkerheden på området

også meget gerne være positiv i forhold til en beretning hvor vi tager de ting der kan gøres op på det foreliggende grundlag kan jeg ikke

stemme for forslaget men jeg vil gerne vente med arbejdet med beretningen

folketingsbeslutning om økonomisk kompensation ved medhold i klagesager

her forslag stemte fire og fyrre for

df enhedslisten alternativet radikale venstre og sf det var dem der

tidligere stemte for det her forslag så hvad har ændret sig siden i forhold til at radikale venstre

tvivler på om de vil stemme for det her forslag

ikke mindst hensynet til administrationen og økonomien og logikken i det

samling hvor vi netop havde havde det her

radikale venstre jo gerne være med til at støtte det her

var en rigtig god idé og de stemte for

flertal men manglede nogle mandater i forhold til det og nu siger radikale venstre

det der er kommet til men sidste gang vi behandlede det her

for forslaget jeg har bare lidt svært ved at

man kan stemme for det her beslutningsforslag selv om det indeholder det samme i forhold til økonomisk kompensation

det med økonomi handler om at borgerne får

det er jeg da fuldstændig enig i men hvordan sikrer vi at man får den rette støtte og hjælp i første omgang som man

at hvis man ikke får det man faktisk var berettiget til det man havde ret til i forhold til serviceloven det man

tror den er fra marts

socialområdet går man ind og kigger særskilt på handicapområdet

var det lige knap halvdelen af alle børnehandicapsager

lige i underkanten af en tredjedel

ankestyrelsen mellem en tredjedel og halvdelen af de sager der kommer ind på det sociale område det vidner efter min opfattelse om at

det er dybt urimeligt over for de

borgere og deres familier som oplever en mangelfuld eller fejlagtig sagsbehandling og jeg synes det vidner om at der simpelt hen er et

problem med retssikkerheden på på det her område

have meget store konsekvenser for borgerne hvis

ikke har nogen som helst form for krav på en kompensation mens kommunerne som har en fejlagtig eller mangelfuld sagsbehandling

får de medhold i ankestyrelsen og så er alle pengene sparet det er jo okay så har man overholdt lovgivningen men får man ikke medhold ja så har man også sparet penge for så er der sparet penge

alle landets kommunale sagsbehandlere på det sociale område står op hver morgen motiveret til nye

sådan er det givetvis ikke og når man kigger hen over

ikke passe at der er så massivt mange fejl hvis man ikke har lagt nogle retningslinjer for sagsbehandlingen der betyder at sikkert også de enkelte sagsbehandlere er meget klemte i forhold til at træffe afgørelser til fordel for borgerne jeg synes det er oplagt at man skal indføre

og jeg synes det er værd at tage med at det ikke kun er et spørgsmål om at at sikre retfærdighed og ordentlighed over for de borgere der faktisk klager

har vi jo også at gøre med borgere som har meget vanskeligt ved

overbevist om hvis nogen skulle spørge hvorfra

der selv om de ikke får truffet den rigtige afgørelse

i stand til at overskue deres muligheder for at indbringe en klage

en forhåbning om at der var sket et skifte i den her sag

at vi skal have kigget på de problemer der er med manglende retssikkerhed på området så jeg har bestemt en tiltro til at det

på i fællesskab men jeg vil også sige at jeg synes vi godt kunne give det en god start ved at bakke op om

vi faktisk støttede dansk folkepartis

jeg vil sige at fra enhedslistens side kan vi godt støtte det foreliggende forslag

ordførertalerne og kan godt se at

sige at jeg glæder mig over at det fra flere sider er blevet nævnt at

ordføreres retsfølelse at man ikke kan få en kompensation når loven ikke bliver overholdt så jeg håber at vi i en beretning kan nå frem til noget som som peger i retning af at styrke

tusind og tyve for staten fordi kommunerne skal kompenseres

der skal findes findes en finansiering så det er klart

jo findes en finansiering men jeg vil også sige

hvad er egentlig omkostningen for kommunerne ved at skulle overholde den lovgivning de er sat til at forvalte i dag tjener kommunerne styrtende på ikke at overholde lovgivningen så kan man sige

lidt mindre hvis lovgivningen faktisk overholdes men som der er redegjort for i bemærkningerne til beslutningsforslaget

kan det umuligt give kommunerne anledning til at blive dut kompenseret i den her sag så den problemstilling problemstilling herre ole birk olesen peger på eksisterer ikke

uden at disse partier forpligter sig på at de ikke må rive tæppet væk under finansloven ved at stemme for udgiftsdrivende forslag i folketingssalen uden om regeringen

ikke sådan at man som finanslovsparti

ansvar for næste års finanslov og derfor ikke kan stemme for ting der koster penge

vedtages andre forslag men det er klart at de pågældende forslag

i hvert fald kan man sige at det virker lidt anderledes end det i hvert fald har været de seneste år normalt

med i en finanslovsaftale og

på at det så er det man står på

bare forstå det korrekt så vil det sige at man har en anden aftale her

ligger ud over finanslovsaftalen men det er klart at vi

forpligtelse til at drøfte med regeringen og med de partier vi har indgået aftale

er det også sådan at det er noget man har drøftet

også med de andre finanslovspartier inden man bakker

ikke er forbundet ekstra omkostninger med det her

er såmænd overbevist om at kl

vil søge en god lejlighed til at blive dut kompenseret men jeg er fuldstændig enig med forslagsstillerne i at det at kommunerne skal overholde landets lovgivning

kompensation til borgere der får medhold i ankestyrelsen i klager over kommunale afgørelser ifølge beslutningsforslaget skal den økonomiske kompensation stå i et rimeligt forhold til den ydelse som borgeren ikke har modtaget

mens klagen blev behandlet som jeg læser beslutningsforslaget skal den økonomiske kompensation være et plaster på såret i forhold til den hjælp som borgeren altså ikke

ordningen skal samtidig være et signal til kommunerne og udgøre et

økonomisk incitament til at være mere omhyggelig med at få truffet de rigtige beslutninger i første omgang

er det fuldstændig indiskutabelt at borgerne skal have den rette hjælp og støtte som de har behov for efter loven og det skal de selvfølgelig have i første omgang ved kommunernes afgørelse i deres sag det bør ikke være nødvendigt at gå til ankestyrelsen

en kompensationsordning er den rette løsning for at opnå en styrkelse af borgernes retssikkerhed som jeg forstår at der lægges op til i beslutningsforslaget her jeg tror heller ikke på som der også lægges op til i beslutningsforslaget at kommunerne bevidst træffer afgørelser som er i strid med lovgivningen for at spare hjælpen i klageperioden og at der er behov for at fjerne det økonomiske incitament til sådan en adfærd grundlæggende tror jeg at kommunerne har viljen til at løfte deres ansvar for at sagsbehandlingen er i overensstemmelse med loven og jeg mener ikke at en kompensationsordning vil have den virkning at kommunen træffer flere rigtige afgørelser

ud fra et borgersynspunkt er det vigtigt at få den hjælp som man har ret til

og behov for en økonomisk kompensation vil ikke give borgeren det jeg tror også at en økonomisk kompensationsordning vil blive administrativt tung for hvordan

skal kunne værdisætte det tab

takster skal der fastsættes for det

hvor det er et beløb som man bare kan få med tilbagevirkende kraft det giver en betydelig vanskelighed at fastsætte det og det kommer ikke til at give borgerne den ønskede hjælp på rette tid og sted

vi mener derfor ikke at det er den rette vej at gå i forhold til at styrke borgerens retssikkerhed i stedet

mener vi at indsatsen skal koncentreres om at understøtte kommunernes sagsbehandling og en rimelig sagsbehandlingstid i ankestyrelsen konservative kan derfor ikke

skal man ikke have en kompensation for den fejl der er blevet begået i forhold til den

ydelse man har måttet mangle og måske er ens handicap

eller personlig pleje eller socialpædagogisk støtte

hvor man måske ikke har fået det som man mener man er berettiget til at få

en økonomisk erstatning for det det synes jeg er meget svært at omsætte

hvordan skal det gøres op hvordan skal det tab værdisættes det det synes jeg

tro at kommunerne bevidst tænker i at træffe forkerte afgørelser og det tror jeg simpelt hen ikke på jeg tror simpelt hen ikke på at når medarbejderne møder ind

udmønte sig i praksis i forhold til at omsætte det her tab i forhold

for eksempel hjemmehjælp eller personlig pleje eller

man ikke får den hjælp man er berettiget til ifølge serviceloven og man så får medhold i

konstatere at konservative siger at det mener

blevet fejlbehandlet i det sociale system

for at øge retssikkerheden for

regering afsatte penge på finansloven

til det og vi har også afsat penge

dels at kigge på ankestyrelsens

at sikre borgernes retssikkerhed for der skal ikke herske nogen tvivl om at borgerne

have den hjælp og støtte som de er berettiget til

rigtig langt når det handler om at sikre at kommunale selvstyre selv får

godt at vi

at reducere en ydelse til en borger og det senere viser sig at afgørelsen er forkert skal borgeren kompenseres

kommunerne skal ikke tjene på at lave fejl

en en omlægning fra naturalier til kontanter og det kan jo ikke være så svært at omregne hjælpen til penge der er jo budgetter og regnskaber for det hele der kan så være nogle situationer hvor man er nødt til at

skal skal en borger have kompensation for et uberettiget tab

at det så også vil have en positiv effekt og måske gøre kommunen lidt mere forsigtig i forhold til at skære i borgernes ydelser

vi synes det er indlysende at det bør være sådan at hvis man i henhold til en lov har ret til noget

bør det ikke være konsekvensfrit for de myndigheder og i det her tilfælde kommunen hvis man vinder en sag i ankestyrelsen over sin kommune og ankestyrelsen slår fast at man igennem en periode havde ret til en bestemt ydelse fra kommunen synes vi det er naturligt at man så får en kompensation efterfølgende som selvfølgelig helst skal andrage cirka det man havde ret til i den periode

vi er helt med på at de fleste mennesker

på arbejde med det formål at snyde andre mennesker eller begå fejl men vi kan ikke lide systemer hvor det er konsekvensløst at begå fejl og vi kan ikke lide systemer hvor det tværtimod er sådan at dem der

faktisk drager nytte af det det tror vi på sigt

justitia og advokatsamfundet har i samarbejde med advokat mads pramming valgt at gå rettens vej med en principiel sag om en pige med et handicap der uberettiget har fået frataget sin ledsagerordning til svømning da hun fyldte atten år sagen har allerede været for byretten men nu tages den et skridt videre

landsretten sagen omhandler

kommunen uberettiget havde frataget hende

til svømning da hun blev atten år familien havde flere gange fået medhold i sine klager til ankestyrelsen men først efter længere tids tovtrækkeri lykkedes det endelig pigen at få sin ledsagerordning genoptaget

at pigen i en meget lang periode ikke kunne komme til svømning og at familien måtte bruge ferier og fridage på at hjælpe

eller frataget en ikkeøkonomisk hjælp som for eksempel hjemmehjælp ledsagerordning eller lignende og ankestyrelsen efterfølgende omgør kommunens afgørelse ja men i den her sag sagde byretten nej

fører til at det ikke har nogen økonomiske konsekvenser for kommunerne

tilsidesætter deres lovgivningsmæssige forpligtelser ifølge justitia og advokatsamfundet er den nuværende retstilstand problematisk birgitte arent eiriksson vicedirektør i justitia udtaler og jeg citerer det er helt afgørende at

når vi ser sager som svømmepige sagen hvor en kommune groft har tilsidesat sine pligter efter serviceloven

hvor det ikke kan betale sig økonomisk for kommunerne at afsige meget grænsesøgende eller ligefrem forkerte afgørelser

sagen er vigtig fordi den principielt kan få betydning for mange borgere som er i klemme i kommuner som ikke lever op til deres forpligtelser over for borgerne med sagen vil vi have slået

om ikke kommunen bør kompensere borgere

det mener vi ikke kommunerne bør kunne slippe afsted med uden at give en form for kompensation citat slut dommen kan få stor betydning for mange andre borgere i lignende situationer da afgørelsen kan danne præcedens for fremtidige sager problemstillingen har været debatteret i folketingssalen ad flere gange

været politisk flertal for at ændre retstilstanden derfor bliver landsrettens svar

sagen også helt afgørende som det er i dag kan borgere der uberettiget har fået afslag på eller fået frataget

som ikke kan gøres op i kroner og øre ikke få

kompensation af kommunen samtidig har kommunerne haft en besparelse på

serviceydelsen i den periode hvor ankestyrelsen behandler en klagesag

eksempler på at klageperioden trækker ud i flere år på grund af kommunernes forhold

velfærdstab

som får medhold i en klagesag mod kommunen kan

har også tidligere fremsat forslag

netop for at styrke retssikkerheden omkring opsættende virkning og der fik vi

§ tre a hvor man bibeholder sin hjælp i fjorten uger frem til sagen har været behandlet i ankestyrelsen

nævne fast track ordningen netop så man ikke pludselig står uden hjælp men problemstillingen

bevilget ordentlig hjælp eller hjælpetimer nok

afgørelser efter lov om social service om forhold vedrørende ældre udsatte borgere mennesker med handicap

i en række tilfælde indebærer afgørelsen at borgeren helt eller delvis mister et gode som man har haft hidtil men det kan også være at man har fået tildelt hjemmehjælp

at man slet ikke har fået den hjælp man var berettiget

der kan udbetales en kompensation eller en godtgørelse til borgere som får medhold i ankestyrelsen kommunen skal træffe afgørelse ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens forhold på baggrund af

og de sidste opgørelser som

alt for høje i forhold til de omgørelser der

så alt for mange af de her sager bliver omgjort

del i forhold til danmarkskortet og der

der står noget om økonomi og aftalen om det og der mener jeg jo ikke ministeren

en kommune har afsat et loft over aflastningsstøjen hvor man ikke

individuel vurdering vi oplever også i dag

ofte bliver standarden i en kommune

der er altså mange af de her sager der er på kant med lovgivningen og det er

vi mener netop at en kompensationsordning kan være et incitament til at kommunerne træffer den rigtige afgørelse i første omgang

at der skal sanktioner til når man ikke overholder lovgivningen

i forhold til den ydelse som de var berettiget til jeg synes at

og måske radikale venstre og liberal alliance står

så glæder jeg mig selv personligt meget til at se hvordan den

være hvis man fik den hjælp man var berettiget til i første omgang men virkeligheden er altså anderledes

derfor synes jeg det er vigtigt med en kompensationsordning for inden for alle andre områder

at det er uden konsekvenser

ordet

man sad og logget ind på den nye plads så man også kan komme til at sige noget fra den mikrofon man nu sidder ved

er ved at være på plads

så er vi vist på plads alle sammen

så vil jeg starte med at give ordet ordet til

lyder vil ministeren redegøre for om kommunerne lever op til intentionerne og lovgivningen i

begrundelsen for det er at vi i dansk folkeparti er dybt bekymret for de sårbare børn forældrene plejefamilierne ja hele anbringelsesområdet

der er manglende støtte til familierne til børnene til netværket til plejefamilierne manglende forebyggelse manglende retssikkerhed og ikke mindst manglende kvalitetssikring i sagerne

indkalder vi hvert år den siddende minister på området området til en forespørgselsdebat for gøre opmærksom på hvor grelt det står til og for at appellere til en øget bevågenhed og handling på det her område

kvalitetssikring i sagerne vi ønsker forebyggelsesindsatser og familiebehandling vi ønsker at der skal være kvalitet i børnesamtalerne i § halvtreds undersøgelserne i forældreevneundersøgelserne og at de berørte skal kende og oplyses om deres

forleden kom det så frem på ankestyrelsens hjemmeside at ankestyrelsen i de

og som der er klaget over til ankestyrelsen en stor del af de ophævede afgørelser handler om

anbringelse af nyfødte børn uden samtykke anbringelsen sker i disse tilfælde enten inden forældrene tager hjem fra hospitalet eller hvor forældrene efter fødslen har haft ophold på en døgninstitution med den nyfødte det er især betingelsen om at der skal være et øjeblikkeligt behov hos barnet for at træffe en foreløbig afgørelse som ankestyrelsen har vurderet ikke har været opfyldt det

utrolig bekymrende for de berørte familier at betingelserne ikke har været opfyldt og sådan er der rigtig meget

det her område og derfor har vi valgt at indkalde ministeren

og også fordi vi tidligere netop har fremsat forslag om undersøgelser på det her område så jeg ser frem til

får logget os ind og ud men nu er alle på plads kan

er jeg blevet bedt om at redegøre for om kommunerne lever op til intentionerne og lovgivningen i barnets reform og hvad jeg vil stille op over for kommuner der ikke lever op til reformen jeg er meget glad for

vi får lejlighed til at diskutere de udfordringer som jeg mener der er når det kommer til indsatsen for udsatte børn og unge

en drøftelse vi har taget hul på her i salen allerede tilbage i november da vi behandlede beslutningsforslag b

helt bestemt plads til forbedringer og det vender jeg tilbage til overordnet set

i fællesskab og hen over midten de seneste ti år har sat en række gode initiativer i værk som skulle løfte indsatsen for udsatte børn og unge barnets reform fra to tusind og ti der havde til formål at barnets bedste altid skal være i centrum for indsatsen er et vigtigt et af dem med barnets reform blev fokus på udsatte børns rettigheder styrket det blev tydeliggjort i lovgivningen at udsatte børn har ret til at blive hørt ret til at blive inddraget ligesom børns ret til samvær med familie og netværk skulle stå over forældrenes ønsker om samvær og kontakt ambitionerne mener jeg er helt rigtige men er de politiske intentioner så også blevet til virkelighed det synes jeg ikke

måske nok kommet et stykke ad vejen men når kun hver fjerde anbragte føler sig inddraget i deres egen sag eller der ikke følges op på om hjælpen til udsatte børn og unge rent faktisk virker ja så er det kort sagt ikke godt nok jeg var i sidste uge på marienborg sammen med statsministeren for at møde nogle af de anbragte børn og unge der har prøvet systemet på egen krop så at sige seje og glade unger

de øjne som har set og oplevet ting som ikke er for børn mange af børnene delte deres historier med statsministeren og jeg selv en af pigerne fortalte at hun skulle have samvær med sin biologiske mor selv om hun ikke ønskede det det siger mig at vi som samfund ikke er lykkedes med at sætte anbragte børn og deres ret først med barnets reform blev der også sat fokus på tidlig indsats underretningspligten blev præciseret så det blev tydeligt hvornår der skal underrettes og fagpersoner fik som led i den forebyggende og tidlige indsats adgang til at udveksle flere oplysninger om et bestemt barn men igen er spørgsmålet om de politiske intentioner så også

som jeg også mødte på marienborg som havde en kronik i politiken den treogtyvende november hvor de gav os politikere ti gode råd til hvad vi kan gøre bedre for anbragte børn som dem selv et af dem handler om at vi skal sætte tidligere ind og nu citerer jeg fra kronikken

elleve år en af os har oplevet at der kom en sagsbehandler hjem til hende om morgenen klokken otte hvor hun var på vej i skole og hendes mor og stangbarcardi men alligevel skete der ingenting hvorfor vente til det går helt galt det spørger de i kronikken som jeg personlig synes

vi har set i år det er jo et rigtig godt spørgsmål de stiller her og som jeg også synes

når det kommer til intentionerne om at gribe tidligt ind en sidste ting fra barnets reform jeg vil nævne her er reformens fokus på en bedre forberedelse af udsatte unge til et selvstændigt voksenliv

og herudover udvidede støttemuligheder efter det attende år

de politiske intentioner så her blevet til virkelighed det synes jeg ikke vi kan sige lad mig bare nævne tre kedelige statistikker halvdelen af hjemløse unge har været anbragt tre ud af fire tidligere anbragte har ikke en ungdomsuddannelse seks år efter de er gået ud af folkeskolen

tidligere anbragte er på førtidspension som tredive årig tallene fortæller mig at vi som samfund slipper de anbragte unge for tidligt

og etableret i det der skal blive deres voksenliv et oplagt spørgsmål er om lovgivningen er god nok på anbringelsesområdet eller om problemerne bare skyldes at lovgivningen ikke overholdes her ser vi at der desværre er kommuner der fortsat har problemer med at overholde reglerne og i de tilfælde er de gode intentioner i lovgivningen jo ikke meget mere værd end det papir de er skrevet på senest har de nyeste tal fra børnesagsbarometeret påvist mange fejl i sagsbehandlingen det er stærkt bekymrende for det er endnu et svigt af udsatte børn og unge når der blandt andet ikke følges godt nok op på

de får den hjælp de har brug for det er naturligvis helt uacceptabelt for kommunerne skal overholde lovgivningen og det gælder selvfølgelig også

er det endnu ikke lykkedes at løfte indsatsen for

udsatte børn og unge i tilstrækkelig grad vi er kort sagt ikke i mål vi har for nylig

sammen i udmøntningen af reserven på socialområdet for

tyve taget et første skridt hen imod at blive klogere på hvorfor det går som det gør derfor ser jeg også meget frem til den undersøgelse af kommunernes anbringelsessager som vi sammen har aftalt

glad for at aftalepartierne var enige om at fremhæve den kulegravning af reglerne og den kommunale praksis på området som regeringen og kl har igangsat

det ansvar tror jeg at vi alle her er parat til at tage på os men hvis vi

behov for at gå mere grundlæggende til værks og se bredt på indsatsen for udsatte børn og unge

fra christiansborg skriver flotte paragraffer om børnenes ret til en tryg og god barndom eller at vi holder fine skåltaler om at barnet altid skal sættes først det er ikke nok at det ser godt ud på papiret det skal også i praksis være det bærende princip i indsatsen

lang vej igen før vi kan sige at det afgørende princip altid er den rigtige indsats for barnet frem for den mindst indgribende indsats for forældrene som når der gives årelange forløb med indsatser i familien og det alligevel ender med en anbringelse uden samtykke det siger mig at de biologiske forældre i mange og nok også i for mange tilfælde får flere chancer end hvad der er til barnets bedste barnets ret skal være den røde tråd for alle dele af indsatsen det gælder i forhold til barnets ret til at få den rette indsats tidligt og med udgangspunkt i barnets behov for støtte og barnets ret til en tryg og stabil barndom hos omsorgsfulde og nærværende voksne og ikke mindst barnets ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger som vedrører barnet selv men skal det lykkes skal vi som samfund gøre det bedre på en række områder

kommer uden om også at kigge på

langt tidligere hvis forældrene ikke kan tage ordentligt vare på deres børn

skal de ikke længere have det ansvar her skal samfundet tage over så udsatte børn får den omsorg og nærhed fra stabile voksne

det mig når de fleste anbringelser uden samtykke i dag sker blandt store børn mens kun meget få bliver anbragt som helt små jeg tror ikke på at det skyldes at problemerne først opstår når barnet bliver teenager jeg tror det skyldes

de børn skulle have haft den rette hjælp langt tidligere

vil en anbringelse uden for hjemmet på et tidligere tidspunkt være den rette hjælp så problemerne ikke vokser sig så store at barnet risikerer at blive skadet for livet dernæst skal der i langt højere grad skabes tryghed og stabilitet i anbringelsen

påtager samfundet sig en forældreopgave det betyder bla

ikke bare er noget midlertidigt anbragte børn og unge skal ikke leve med en usikkerhed om at de pludselig skal flytte til en ny plejefamilie og starte forfra eller flytte hjem til de biologiske forældre selv om de hellere selv vil blive i deres plejefamilie

skal anbringelsesstederne danne en tryg ramme for det gode børneliv børnene skal mødes af den omsorg der hører sig til i et trygt og godt hjem der skal være voksne som kan give dem et kærligt skub i ryggen og hjælpe dem på samme vis som andre børn og unge oplever at deres forældre gør og har de brug for særlig støtte

den seneste trivselsundersøgelse viser

at anbragte børn og unge på døgninstitutionerne og opholdsstederne trives væsentlig dårligere

de føler som mindre hjemme på deres anbringelsessteder

i den bedste af alle verdener behøvede vi slet ikke at anbringe børn fordi alle børn blev født med gode og kærlige forældre som magtede forældreopgaven

fik alle anbragte børn en god og kærlig plejefamilie jeg ved godt at i virkelighedens verden er det ikke alle børn der kan trives i en plejefamilie for eksempel fordi anbringelsen er sket for sent og der er sket en alt for stor skade i form af traumer og psykiske diagnoser så barnet har behov for en mere specialiseret hjælp end hvad en plejefamilie kan levere men jeg tror grundlæggende på at det er vigtigt for børn at vokse op og være en del af det fællesskab som det er

være en familie at have et tilhørsforhold til andre at vide hvor man hører til

og det store ansvar det er at tage sig af et plejebarn skal plejefamilierne ikke stå alene med derfor skal plejefamilierne også have nogle ordentlige vilkår vi skal sørge for at de får støtte sparring

sørge for at anbragte unge kommer godt videre i voksenlivet når anbringelsen er forbi jeg mener at samfundets forældreopgave for anbragte børn indebærer et ansvar som ikke automatisk bare slutter når barnet fylder atten år men som går ind i voksenlivet for tidligere anbragte unge er som oftest fattige på relationer blandt andet på grund af mange skift

tit et svagt netværk og det betyder at de ofte vil stå meget alene i den svære overgang til voksenlivet

de manglede i overgangen til voksenlivet

endelig skal indsatsen for de mest udsatte børn og unge ikke være drevet af et mål om at tjene flest muligt

anbringelsesstedernes overskud skal bruges på børnene derfor bliver vi også nødt til at komme hele vejen omkring problemer med at nogle anbringelsessteder kan trække overskud ud af institutionen

her til sidst vil jeg gerne understrege at jeg mener at vi skylder de udsatte børn og unge at tage grundlæggende fat på problemerne naturligvis med en bred inddragelse af dem der kender udfordringerne i praksis ikke mindst de anbragte børn og unge selv vi gjorde det tydeligvis ikke godt nok alle de gode intentioner til trods da vi lavede barnets reform heller ikke selv om fokus var det rigtige nemlig et stærkere fokus på barnet

så barnets behov og barnets ret til en god og tryg barndom altid bliver det bærende princip

handler det ikke om at vi skal anbringe

eller færre det handler om at det er de rigtige børn der bliver anbragt på et veldokumenteret

og oplyst grundlag men som jeg hører

om at der bare skal flere anbringelser til frem for

frem for familiebehandlinger så måske

ministeren vil komme lidt nærmere ind på det

er det korrekt at regeringen har sat tal på

tænker skal anbringes eller er regeringen enig med dansk

om at man skal have færre eller flere anbringelser men at det handler om at det er de rigtige børn

som bliver anbragt som ikke kan være i plejefamilie fordi de har

siger det mig at der er for mange børn

de akutte tvangsanbringelser formandsafgørelserne som bliver omgjort

jo fastholdt i langt de fleste af de tilfælde og derfor er det spørgsmål jeg står tilbage med hvor mange chancer

hvor mange gange man har satset på noget mindre indgribende før man stod i en situation hvor det overhovedet kunne være på tale at situationen var så alvorlig for barnet at man kunne træffe en beslutning om en akut anbringelse når man så i de fleste tilfælde vælger at fastholde anbringelsen det siger mig at der er noget grundlæggende galt her og at vi sætter for sent ind et af de børn jeg talte med på marienborg havde et budskab til statsministeren og mig

giver os alle sammen ondt i maven er jo

det kan næsten få mig til at ligge søvnløs om natten

blive ved med at være børn der skal tvangsanbringes

desværre vil jeg sige men men sådan vil det være jeg tænker bare om regeringen ikke også kunne være med på at man

andre værktøjer som kunne bredes mere ud altså

at ministeren sagde det er vigtigt med en tidlig indsats og jeg må sige at for mange af de her børn er det jo hele familien

ud sagt er et problem ministeren nævnte det også selv de magter ikke forældreopgaven var det ikke en idé at prøve

gå lidt tættere på det med at sikre at flere familier

kan hjælpe nogle udsatte forældre til at magte en forældrerolle det er jo indiskutabelt at det har en meget stor værdi

det er billigere hvis vi kan hjælpe nogle til at magte forældreopgaven min bekymring når jeg kigger på de tal der løbende kommer fra ankestyrelsen og når vi kigger på de meget triste tal i alt fra hjemløsestatistikker over selvmordsstatistikker til hvem der ender med at stå uden for arbejdsmarkedet på førtidspension som meget ung er jo at vi går for langt ud ad den vej lidt for ofte jeg er meget optaget af

på de forløb der er op til at at man træffer beslutningen om en anbringelse enten ved tvang eller ved samarbejde og øvrigt også dykke dybere ned i hvad det kan være for nogle bevæggrunde der ligger bag de her forskellige bevægelser som vi ser over tid i forhold til hvor godt man lykkes med frivillige anbringelser og hvor mange der tvangsanbringes jeg tror bare der ligger nogle mørketal

at lave en særskilt plan for støtte til forældrene og at bevilge en § fire og halvtreds støtteperson

skabe ro omkring anbringelsen ved at der også bliver taget

det betød så utrolig meget at vide

forældrenes skyld men i høj grad jo også for

ordfører i at det er noget af det der kan være afgørende for om der kan komme en ro og en tryghed og en stabilitet omkring

skoletid under anbringelsen på at være bekymret for

mor nu gik og havde det eftersom hun stadig var i et alkoholmisbrug

og det giver jo ikke gode vilkår for et trygt

der fortæller hvor meget det påvirker dem når der bliver ved med at

ordfører jo i virkeligheden lægger til grund nemlig at

af forudsætningen for at kunne skabe den ro og stabilitet for barnet

det forældreansvar som vi jo tager på os når vi når vi anbringer et barn

at barnet ikke skal opleve en masse skift men selv når vi lykkes med det er det rigtigt

styr på flere af de haltende store reformer og det glæder

er også interesseret i i balancen mellem at støtte familien og så at anbringe når når ministeren siger at vi skal have en tidligere indsats er det så en tidligere indsats

overhovedet kan i at et barn skal blive der eller er det en tidligere indsats

unge og have et rigtig rigtig stort katalog af problemer fordi de bliver anbragt sent dem har vi svigtet som samfund

været anbragt tidligere og der ville det også være nogle længerevarende anbringelser vi

enig i at når vi snakker om tidligere indsatser så er

noget for de biologiske forældre

for at støtte dem i deres forældreevne men det betyder i høj grad også noget for børnene og og barnets ret

jeg har set for mange eksempler på børn der oplever ikke at blive inddraget og ikke at blive hørt

det ikke er deres ønsker der er de udslagsgivende men forældrenes

at få barnets stemme stærkere frem i

vi er ikke i mål i praksis det kan vi jo se på børnesagsbarometeret spørgsmålet er

og den første ordfører på talerstolen er ordføreren for forespørgerne og det er fru karina adsbøl

stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn at styrke hensynet til barnets tarv at sikre udsatte børns rettigheder at sikre en tidligere indsats at sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen

er bekymret for behandlingen af udsatte børn og deres familier deres netværk samt

vores system vi er bekymret for et systemsvigt

har taget rigtig mange politiske initiativer

efter barnets reform som netop skulle gøre tingene

bedre i arbejdet med udsatte børn deres familier og deres netværk så halter det gevaldigt i

vi jo desværre ofte sager hvor søskende ikke bliver anbragt sammen hvad der ellers er hensigten med loven vi oplever også ofte at samværet mellem børn og deres familie bedsteforældre eller netværk eller andre tilknytningspersoner for eksempel også en tidligere plejefamilie bliver skåret ned til et minimum eller bliver skåret helt væk med den begrundelse at det er af hensyn til barnets sundhed og trivsel ikke at have kontakt vi oplever også at de unge og børnene ofte ikke bliver hørt i forhold til deres ønsker eller deres behov og det har undersøgelser også vist vi oplever at en tidlig indsats ikke bliver iværksat hurtigt nok eller slet ikke i forhold til servicelovens forebyggelsesparagraf vi oplever mangel på kvalitetssikring

som ikke blot skal være et flueben det er jo vigtigt når man skal tale med et barn at der er de rigtige rammer at barnet bliver hørt at barnet bliver oplyst om sine rettigheder og vi mener i

skal ske en hel kulturændring på det her område derfor har vi også ønsket en kulegravning med inddragelse

eksperter og andre der har viden og ekspertise på området og selvfølgelig også børnene selv forældreforeninger

i forhold til aftalen om reserven men der er også brug for en vidensopsamling på området i loven står der klart at der skal afholdes en børnesamtale kommunen skal tale med barnet inden

mulighed for at udtale sig men i næsten halvdelen af de sager ankestyrelsen har undersøgt er loven ikke blevet overholdt

og mange børn ved simpelt hen ikke hvorfor de er anbragt kommunernes forpligtelse over for udsatte børn og deres familier

i lov om social service kapitel ellevte lovens formål er at yde støtte til børn og unge som har et særligt behov for det

personlig udvikling sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres

afgørelse ud fra hvad der er bedst for et barn det står i

§ seks og fyrre den støtte som kommunen skal yde skal sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø

der tilbyder nære og stabile relationer til voksne blandt andet

støtte barnet eller den unges

sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse barnets eller den unges sundhed og trivsel og forberede barnet

det betyder at kommunens støtte til barnet og den unge og familien derfor skal tilbydes tidligt og helhedsorienteret så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø og skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller den unges og familiens forhold og netop barnets synspunkter skal inddrages

vi ser og hører grusomme historier den anden dag var der en bedstemor der skrev til mig at

lille barnebarn i netværkspleje i rigtig mange år

kommunen havde hjemgivet ham og nu kæmpede hun bare for at få lov til

vægtet højt og det er lige meget om det er bedsteforældre

andre love vi skal kigge igennem eventuelt forældreansvarsloven for vi må tænke på at det er

i forhold til anbringelse og netop kigge på ressourcerne frem for at finde fem fejl derudover synes jeg man

tirsdag aften

på alle

folketinget har de sidste ti år vedtaget store reformer og lovændringer der skal sikre at det sker folketinget konstaterer at der fortsat er udfordringer med kvaliteten af indsatsen og retssikkerheden for børnene og familierne på området herunder de regler der blev indført med barnets reform på trods af at kommunerne har pligt til at overholde lovgivningen folketinget forventer derfor at regeringen følger op på kommunernes forvaltning af lovgivningen så det sikres at kommunerne har fokus på forebyggelse og familiebehandling og kvaliteten i børnesagerne og retssikkerheden på børneområdet styrkes partierne bag aftalen om reserven har aftalt en undersøgelse af kommunernes anbringelsessager som vil blive drøftet med eksperter kommuner praktikere organisationer

anbringelsesområdet folketinget opfordrer

regeringen til at indkalde folketingets partier til drøftelse så snart undersøgelserne foreligger samt

der er ikke ønske om korte bemærkninger

omkring § fire og halvtreds til støttekontaktpersonen at man ikke får oplyst sine rettigheder

sager altså det er jo helt vildt og vi hører jo

om rigtig mange kommuner det gør jeg i hvert fald som som ordfører

præcis der skal til tænker ordføreren at vi skal kigge på andre lovgivninger altså kan det være man skal ind og kigge på forældreansvarsloven

ved godt det handler om barnets ret til at se sin familie men tænker ordføreren

det tilbud der er behov for

være bekymret for hvis det er sådan at ordførerens parti blot har et ønske om at nu skal ud og anbringe flere børn

på nettet det handler vel om de forebyggende indsatser men det er jo heller ikke altid lykken at blive anbragt

vi ser jo sammenbrud i anbringelser gang på gang på gang og det er jo ikke fordi anbragte børn der har været

i plejefamilier eller anbragt på en døgninstitution klarer sig

med i undersøgelsen af om kommunerne

at vi undersøger om de egentlig gør alt hvad de kan for at undgå at børn skal anbringes

stigende antal børn med et handicap som bliver anbragt

i stand til at have deres børn med det handicap hjemme med den rette støtte og hjælp

det er bedre for børnene at blive anbragt jeg er bare

er børnene har brug for af hjælp og hvor meget af den familien selv kan levere og hvor meget

i deres barndom men jeg tror også vi skal prøve at forstå hvad det var de godt kunne have tænkt sig

noget tidligere eller at de i det hele taget

nogen havde stillet op med noget hjælp til dem og deres familie hvad

det som man kan sige at jeg tror vi alle sammen brænder

og den hviler jo på

med til at sikre at udsatte børn og unge får de bedste muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer

sikre at den bliver implementeret

er utrolig vigtigt og noget af det

står ved vi mener at det er vigtigt at vi giver alle børn den bedst mulige start på livet

med den måde som kommunerne implementerer lovgivningen på på det her område

få kigge grundigere ned i det her i forhold til at få lavet en mere dybdegående undersøgelse af anbringelsesområdet

store reformer som forhåbentlig også kommer til at

betyde en bedre hverdag for rigtig mange udsatte børn

at prioritere en god start på livet for børn

hver især og at vi i folketinget også løfter

og at kommunerne ja også kommunerne

at leve op til lovgivningen noget af det

som jeg har italesat en del

kommer lidt omkring er om vi bør gøre endnu mere også i den tidlige indsats der tænker jeg måske også endnu mere i forhold til

ligesom ministeren også har talt med en del tidligere anbragte unge

at man havde taget tidligere fat

får undersøgt endnu mere altså

at gå for en del af de her børn og så anerkender jeg

gav udtryk for i mit spørgsmål til ministeren før at der altid

der skal anbringes og hvor det er bedst at anbringe dem men jeg kunne godt tænke mig at vi endnu stærkere og endnu mere

at blive nogle gode forældre

så det vi jo også bør være nysgerrige på er hvad det der forhindrer dem i at leve op til lovens intentioner for jeg tror ikke det

ordføreren uanset om det handler om anbringelse

rigtig mange af de forebyggende foranstaltninger

nogle kommuner kan det jo betyde at hvis de får sådan

udsatte børn og unge som der skal gøres noget

må ud og åbne budgetterne og spare på skoler og daginstitutioner det er i hvert fald den helt forkerte vej at gå hvis man gerne vil forebyggelse har har ordføreren

i de her måneder direkte ude fra kommunerne som faktisk er bekymrede fordi antallet af anbringelsessager

vil prøve at efterspørge nogle andre tiltag

måske ikke penge

kunne se på deres økonomi

økonomiske grunde at man enten lader være med at handle

ordentlige forebyggende foranstaltninger i gang

være med at anbringe når der egentlig er behov for det så hvordan kan vi undgå

i den situation de står i både i forhold til forskellige tiltag vi

at sikre at at økonomien kan hænge sammen ude i kommunerne

noget som en udligningsordning inden længe og jeg tror

er det jo netop som vi også ser dem som som ender

det er jo ensbetydende med i hvert fald for mig

det ikke fungerer godt nok jeg tror egentlig at vi skal blive endnu bedre til måske også at tænke lidt i mentorordninger altså

kunne være en mulighed for at de rent

blev ledt mere stille og roligt ind i voksenlivet

nogle bedre værktøjer til at kunne tage nogle endnu bedre beslutninger på det her område

at det her er et område som råber på hjælp og og derfor tror jeg da også at alle partier på tværs her i folketinget har en interesse i at vi nu tager fat på den her opgave

samfundet det rammer kommunerne

vi tidligere har drøftet men når nu

matthiesen snakker om mentorordninger og den overgang der er

men det er en kan bestemmelse det er noget man kan

set mange mange unge hjemløse

afvente den her dybdegående undersøgelse og

sammen bagefter vi har jo heldigvis også fået skrevet ind i aftaleteksten

undersøgelserne klar og så må vi jo sidde rundt om bordet og finde ud af hvad

på en underretning for det er ofte det

kom på et kvindekrisecenter

det at at der kan være nogen der ikke søger hjælp fordi

spørgsmål til ministeren om og som jeg i hvert fald personligt også kan få rigtig meget ondt i maven over

barnets handicap at man vælger

kunne spekulere i at anbringe barnet

startet med at stille nogle spørgsmål for at få tingene afklaret

sophie callesen ikke kan være til stede i dag det er hende der er ordføreren

og konstaterede også som jeg hørte det at ambitionerne i reformen sådan set er helt rigtige og det er jeg enig i

ministeren konstaterede også

bliver levet op til intentionerne i barnets reform

derfor vi har den forespørgsel som vi har i dag og den vedtagelse som vi

er alle sammen enige i den konstatering som ministeren også kom med er lovgivningen i orden spurgte så ministeren

følges lovgivningen ikke må vi så sige i hvert fald ikke efter det der var meningen med den det er måske det der er hovedproblemet i det vi snakker om nu

der er rigtig mange mislykkede indgribener over for børn og de kommer ofte

er det altså desværre voksenperspektivet der kommer ind over og som bliver afgørende

at opnå samvær vejer tungere end barnets tarv eller når det besværlige arbejde med at behandle sagerne ordentligt og sikre at børnene bliver

resulterer i at børnene tvangsfjernes hvor kommunen i stedet

meget tidligere med forebyggende indsatser samlet set bør kommunerne måske også ideelt set meget tidligt før fødslen og

vurdere om forældrene faktisk har brug for en anden indsats end bare at vente og se om det går

meget tidlige indsats tror jeg selv er meget afgørende at man

og det er måske også det der mange gange er et problem for kommunerne nemlig at skaffe de ressourcer eller se for sig at de faktisk ved at investere stærkt i starten sparer penge hen

de forsøg der faktisk foregår rundtomkring i landet blandt andet i aarhus

selv og til samvirken med sagsbehandlerne på en måde som gør at der

så der kan altså også laves

de familier som har særlig brug for det der var flere af ordførerne der netop pegede

jeg tror selv det er en meget meget vigtig øjenåbner hvis vi kan bruge

ikke er offentliggjort endnu fordi de ikke er færdige men kommer inden alt for længe

bare haft mulighed for at kende til dem undervejs og

inspireret og meget opmuntret over hvad der faktisk kan lykkes i en familie med den rette behandling

selv har fundet på engang hvor jeg sad i en gruppe med politikere fra forskellige partier og områder i det kommunale landskab i nordjylland

bare tage et eksempel med en familie med en enlig mor og tre børn den ældste går i femte klasse

den ældste pjækker og pjækker pjækker og endelig

opmærksom på det fra skolen men moren kan jo

at finde ud af hvordan hun skal håndtere den her dreng der pjækker og det der er problemet er

nogen på skolen hverken lærerne eller ledelsen

en slags stafet der er nogen der hele tiden skal have ansvaret for at holde barnet

hjælpe den familie og så lader det passere at barnet ikke møder i skolen men render rundt og lave unoder rundtomkring så det der med stafetbilledet synes jeg

ting som jeg egentlig også har set

gøre noget mere i forhold til at knytte de her ting sammen med sundhedsplejen som jo i forvejen kommer

sig at man også koblede nogle ressourcepersoner på de steder hvor sundhedsplejersken på en eller anden måde siger her har vi et problem vi skal have løst

opmærksomheden mellem familien og kommunen

også forestille sig en særlig pædagog komme ind

et projekt som bill clinton

og de eksempler der er

hvis man sætter ind med de rigtige relationer

også på tværs af partierne kunne samles endnu mere for at gøre en indsats

der er nogle forældre der ikke kan rettes op på men jeg tror bare stadig væk på at det lykkeligste ville være hvis man formåede

trods alt at blive i hjemmet

man kan have et samvær mellem barn

og forældre under de rigtige omstændigheder mens barnet så alligevel bor hos

skulle være men det at man har kontakten mellem forældre

stoppet op og får drøftet hvordan det går

at give støtte og hjælp til de børn unge og familier der har brug for det

tvivl om det kan man også høre på debatten i dag og folketinget har jo også lavet en lang række reformer på området for at sikre at udsatte børn unge og familier får den hjælp de har brug for men der vil være brug for et konstant fokus på området for det handler om nogle af dem der er allermest afhængige af at andre skaber ordentlige omsorgs og udviklingsvilkår for dem nemlig børn og unge vi har på mange måder en rigtig god lov på området men der er stadig brug for at holde øje med hvordan den forvaltes både når det gælder den tidlige forebyggende indsats når der underrettes om bekymringer for et barn når der skal handles for at beskytte børn mod overgreb når børn og unge og deres forældre skal inddrages når der skal planlægges en indsats og følges op på den og så videre og så videre

hører vi stadig væk om problemer med kvaliteten og retssikkerheden i indsatsen fra forældre der ikke oplever at få den støtte og hjælp til at understøtte deres relation til deres børn fra børn og unge der ikke føler sig hørt og inddraget i de beslutninger der træffes om dem

de bliver sluppet for tidligt når de fylder atten år fra medarbejdere i forvaltninger i det forebyggende arbejde og på anbringelsessteder som oplever at det er svært at gøre deres arbejde ordentligt inden for de rammer der er

såkaldte indsatstrappe som er den der ligesom

en trappe man ligesom skal gå op ad det vil sige at

utrolig mange brud i i de indsatser der er

fleksibel en så man sørger for at placere indsatsen lige præcis

som som der måtte være der er brug for at styrke rammerne omkring arbejdet med de udsatte børn og unge blandt andet ved at der ikke er for mange sager hos de sagsbehandlere som skal vurdere hvad en familie har brug for men også ved at det ikke er økonomi der afgør om en kommune sætter det rette i værk på det rette tidspunkt diskussionen om hvorvidt der er for få eller for mange anbringelser giver efter min

skal anbringes og vel at mærke det rette sted med den rette kvalitet og omsorg men de børn og unge som vil have mere gavn af at der støttes op om at de kan blive boende i deres familie skal have den tilstrækkelige hjælp til det det er dermed ikke antal anbringelser der er interessant men om det er de rigtige børn og unge som anbringes og om der er nok hjælp til relationen til deres forældre tidlig indsats kan jo betyde noget utrolig

hvis man spørger børn som er kommet på den anden side

det ville de gerne men hvad er

betyder det at de gerne ville have været anbragt

betyder det at de faktisk bare ville have haft at der var nogen der havde set deres families behov

og hjulpet familien noget før det ved vi jo faktisk ikke

som bare skal bruges der er brug for bedre inddragelse og reel retssikkerhed for børnene de unge og forældrene og det kræver kompetence og god ledelse i både forvaltningerne og på anbringelsesstederne

vi må ikke falde i den grøft at vi tilfører området endnu flere proces og dokumentationskrav

ved at drukne i dem for det fjerner tiden fra kontakten med børn og forældre og siger heller ikke nødvendigvis noget om kvaliteten af arbejdet i sf er vi godt tilfredse med at det ved aftalen om socialreserven efter satspuljen blev aftalt at der skal ske en undersøgelse af anbringelsesområdet med henblik på at vi politisk kan drøfte om der skal ske ændringer her mener jeg vi skal være åbne over for om strukturerne er som de skal være om beslutningerne i børnesagerne ligger de rette steder om den måde finansieringen af området er på måske er en af grundene til at økonomi kommer til at spille en stor rolle i sagernes afgørelse og visitation nogle kommuner er væsentligt hårdere presset i forhold til udgifter på det her område end andre

vil jeg blot sige at vi støtter den vedtagelsestekst som

i salen den næste ordfører er fra alternativet

hvor vi fortæller hinanden hvorfor barnets reform

ikke fungerer som den skal

reformen var at sikre kontinuitet i anbringelserne at sikre stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn at styrke hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene at sikre udsatte børns rettigheder at sikre en tidligere indsats at sikre mere kvalitet i både sagsbehandlingen og indsatsen og at sikre bedre rammer for kommunernes indsats herunder afbureaukratisering jeg synes at i virkelighedens verden er der simpelt hen så mange historier hundredvis af

har læst op faktisk bliver kompromitteret

vi har hørt et stort udvalg af de historier i dag og mange andre har vi hørt i andre sammenhænge og de er i vores alle sammens indbakker og mange andre er sikkert aldrig blevet fortalt

flere ord der skal handles og derfor er jeg glad for at partierne bag aftalen om reserven har aftalt en undersøgelse af kommunernes anbringelsessager

drøftet med eksperter kommuner praktikere organisationer og anbragte børn med henblik på at få løst udfordringer på anbringelsesområdet på ryggen af den undersøgelse skal vi handle og lave lovgivning som jeg håber bliver lige så stor en succes som jeg synes barnets reform eller i hvert fald forvaltningen af den har været en fiasko jeg vil ikke foregribe det arbejde

hvert fald sige i dag at i alternativet mener vi ikke automatisk vi skal have flere anbringelser

klar over at anbringelse kan være nødvendig men som udgangspunkt skal vi støtte familierne så anbringelsen ikke bliver nødvendig og vi ser som udgangspunkt en anbringelse som en midlertidig indsats hvor barnet skal tilbage til sin familie

men det er alternativets udgangspunkt at vi vil prøve at holde sammen på familierne jeg tror som sagt

i den her regeringsperiode mette frederiksen kan simpelt hen ikke kalde sig selv børnenes statsminister uden at skabe store forbedringer på anbringelsesområdet det bliver spændende

hvordan jeg og liberal alliance ser på børn og deres forhold

til forældre man hører nogle gange i debatten folk sige at det det skal vi ikke blande os i

forældrenes børn og det ligger ligesom underforstået at børn på en måde er forældrenes

set ikke ud fra at børnene er forældrenes vi går ud fra at børnene er deres egne de har så forældrene

langt langt de fleste tilfælde de allerallerbedste personer til at

børnenes liv fordi de er de allermest interesserede i at børnene skal have

af et ærligt hjerte og vil intet andet end deres børns bedste og derfor er familien jo

en helt fantastisk ting fordi den er så god

at børnene er deres egne og ikke forældrenes

udgangspunkt sådan set at hvis forældrene gør det så dårligt at børnene har et ønske om at bo et andet sted end hos forældrene

så er det i langt de fleste tilfælde faktisk sådan at

børn er som udgangspunkt villige til at finde sig i lidt af hvert derhjemme fordi de kender deres forældre det er dem der giver dem tryghed det

kan børnene godt huske at de alligevel på et tidspunkt har gjort gode ting for dem og derfor skal man tage det meget alvorligt hvis et barn siger at barnet har lyst til at bo et andet sted

derfor er mit udgangspunkt at vi bør give barnet en form for ret til selv at bestemme om barnet vil bo hos

jeg er ikke bange for at børn misbruger

ikke de fleste børn langt de fleste børn vil ikke misbruges sådan en ordning til at få lov til bo et andet sted

så har man som barn en ret til at bo et andet sted

handle når de oplever ting i hjemmet som er

helt forkerte det er hvis de har en viden om at de har et sted at gå hen og at hvis de går derhen så er der nogle der møder dem med den forudsætning at hvis de ikke har lyst til at bo hos deres forældre må de gerne bo et andet sted

en en opfattelse hos børnene af at de har ret til at bo et andet sted hvis det er meget slemt derhjemme for hvis der var en sådan opfattelse så ville de

sikker på der kan findes eksempler på anbringelser af børn som ikke burde være sket men jeg tror der kan findes mange flere eksempler på anbringelser som ikke fandt sted men som burde være

at barnet ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet hørt og ikke er vidende om hvorfor tingene er sket

fordi det meget ofte dækker over at nogle børn bliver anbragt uden for hjemmet og det vil børnene rigtig gerne så for dem er der ikke tale om nogen tvang og udgangspunktet må være børnene

jo helt afgørende for for at man som som barn kan agere som et selvstændigt

subjekt der kan være med til at

set meget enig i det der jo gør det her

at børns perspektiver kan være svære at forstå fordi de ikke

så så de er jo afhængige af

andre voksne mennesker der tolker det de siger

det der er en del af den meget meget komplicerede sagsbehandling når man skal udrede om et barn er bedst tjent med at bo

forstå barnets perspektiv på den måde som et barn nu kan udtrykke sig

og loyalitetskonflikt de kan være

selv om vi kan se

andre voksne kan se at det er det bedste for barnet jeg tog bare de nemme tilfælde

hvor barnet selv beder om at komme et andet sted hen og hvis man ikke engang kan løse det fordi man ikke har givet børn der beder om det den ret at de kan få lov til at bo et andet sted så er

er altså den lavest hængende frugt at plukke der kommer børn hen og siger at de har det så slemt i

det har vi ikke engang taget ordentligt fat om synes jeg så kan vi jo tage de svære sager bagefter og jeg er enig i

i alle tilfælde på at børn selv giver udtryk for

er for små eller fordi de simpelt

at være anbragt med tvang

uden tvang og er det ikke korrekt at langt langt de fleste anbringelser

en tirsdag aften for en god og konstruktiv debat om et emne som jo er svært og hvor der er store følelser

om barnets reform og barnets reform havde jo sit grundlæggende fokus på at udsatte børn på trods af vanskeligheder på trods af svære vilkår skal have de samme muligheder for personlig udfoldelse for udvikling for sundhed som deres jævnaldrende derfor var der i forlængelse af barnets reform en række lovændringer som havde præcis det formål at sætte barnet i fokus for en tidligere og mere systematisk indsats fordi vi dengang var enige om at vi ikke gjorde det godt nok

i dag har vi jo så

jeg i hvert fald taget ned alle sammen draget den konklusion at

lykkedes endnu at få løftet indsatsen for udsatte børn og unge i tilstrækkelig grad intentionerne i barnets reform var rigtige der er også sket forbedringer men det lader meget tilbage at ønske endnu der er stadig for mange børn og unge som ikke får en indsats før problemerne har vokset store og også for store som bliver anbragt for sent

og for mange børn som pludselig sendes væk fra trygge og kærlige hjem hos plejefamilier alle de gange svigter vi fordi vi ikke lykkes med at sætte barnet først det er ikke godt nok det synes jeg også jeg har hørt en bred erkendelse af her i dag for anbragte børn

ikke være deres sociale arv de skal indgå på lige fod med deres jævnaldrende som en del af samfundet og de skal have de samme chancer her i livet som deres jævnaldrende for mig er det grundlæggende og vigtigste at barnets ret sættes først i alle dele af indsatsen at den rette indsats gives så tidligt som

vi overhovedet kan og med udgangspunkt i barnets behov det betyder konkret at alle udsatte børn skal have et trygt og stabilt hjem allerede fra fødslen i nogle tilfælde vil det indebære at samfundet på et tidligere tidspunkt end i dag overtager forældrenes ansvar for barnet og sætter ind med en anbringelse omvendt

i forlængelse af det samfundet et kæmpe ansvar at skabe tryghed og omsorg for barnet eller den unge i så indgribende sager som en anbringelse er heller ikke det lykkes vi godt nok med i dag det synes jeg også må være en tidlig konklusion fra debatten i dag vi kan se

fremtidsudsigterne når vi kigger i statistikkerne for anbragte børn og unge er nedslående når vi kigger på uddannelse når vi kigger på beskæftigelse når vi kigger på misbrug selvmord og hjemløshed det fungerer ikke godt nok og det er selvfølgelig afgørende at vi løfter det ansvar når vi tager så stor

et forældreansvar barnet skal sættes først jeg mener at vi bliver nødt til at sikre at der bliver sat tidligt ind at der er tryghed og stabilitet omkring anbragte børn og unge og at anbringelsesstederne formår at sikre gode og trygge børneliv for anbragte børn hvor de har nogle voksne de føler de kan stole på vi har taget et første skridt med aftalen om reserven for

og tyve som flere af jer også har været inde på hvor vi jo får ny viden med to undersøgelser som som jeg mener tilsammen kan bidrage til at vi får et bedre greb om de udfordringer vi har i sager om anbringelse

forhold til den del der peger direkte ind på os nemlig hvordan den lovgivning vi har vedtaget egentlig virker og hvad den giver af muligheder men jo altså også begrænsninger og problemer i forhold til at man kan løse den udfordring og det ansvar man har

videre med det her med tæt inddragelse af eksperter såvel som kommuner praktikere og organisationer og ikke mindst de anbragte børn selv

områdets udfordringer udover de to undersøgelser vi har igangsat i fællesskab så vi kan finde de rigtige og de langsigtede løsninger så vi kan løfte indsatsen og så vi forhåbentlig ikke bliver ved med at have årligt tilbagevendende debatter hvor vi konstaterer at intentionerne og viljerne er gode nok men resultaterne er det ikke det skal vi gøre bedre som samfund

mange tak for input for debatten og for synes jeg også den brede erkendelse af

bekymret for om det fra socialdemokratiets side bare handler om

når ministeren er på talerstolen jeg synes at

til forebyggelsen er vigtigt at sætte tidligt ind og der

jo også nogle børn som bliver anbragt på et forkert grundlag

at forældre der har børn med handicap eller forældre der har et barn med autisme oplever trusler fra kommunen om anbringelse vi havde den tidligere minister i samråd

det her og den tidligere minister tog også en dialog med autismeforeningen om det her så det er lige med at finde den rette balance i forhold til hvordan vi finder de bedste løsninger

at der selvfølgelig er børn der skal anbringes men

der skal være foretaget nogle forebyggende indsatser og så vil der være nogle der skal anbringes med det samme fordi de har været udsat for uhyrligheder sådan er det jo

målet i sig selv er altså ikke at vi bare skal have en masse

til en lille dreng der sagde at forældre skulle have to chancer og at han

synes jeg at få bedre greb om hvornår

er rimeligt at give forældre en chance til

når vi nu ser hvor mange børn der bliver anbragt når de er meget store altså når de er store børn eller unge

komplekse problemstillinger og så mange traumer og

svigt med i bagagen at de kun kan rummes på specialiserede tilbud

så siger det mig at vi bør

kigge på hvordan vi kan sætte tidligere ind jeg tror at det var

gammel tid at man skal prøve det mindst indgribende først

den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt

at vi prøver os frem op ad en trappe

at når vi har diskussionen om de akutte tvangsanbringelser

gentagne gange sammenbrud i anbringelser

børn for svigt vi ser at der der sker et systemsvigt igen når børnene er anbragt

får den hjælp og de foranstaltninger de

ikke gør det godt nok vores anbringelser er ikke gode nok

af børn men men så må svaret jo være at få de anbringelser til at fungere få løftet kvaliteten og få støttet bedre op om

fordi anbringelserne ikke er gode nok så skal vi anbringe færre vi bliver nødt til

for mig at se er der nogle afgørende faser i det her hvor vi svigter

ind i voksenlivet der mener jeg også at samfundet

håber jeg at ministeren kan bekræfte at det er kvaliteten i det vi arbejder med

håbe på at det ikke bliver nødvendigt at skrue op for antallet

i den næstbedste verden ville

have et system der enten kunne understøtte de forældre eller væsentligst af alt gribe ind i tide så barnet ikke led overlast og

tillid til voksne det skærer jo i hjertet når man hører at en fra anbragte børn har

det bedste råd han kunne give var ikke at knytte sig for meget til nogle voksne

at vi så ikke kan levere nogle stabile

jeg tror at vi skal anbringe flere børn tidligere

i alle de diskussioner vi har meget hurtigt kommer til at sløre for alt det der ikke sker

fejl i sagsbehandlingen vi bliver nødt

i at der er mange steder vi skal sætte ind og det glæder jeg mig til at skulle tage fat på når vi

den her dybdegående undersøgelse men men jeg tror at der er derfor at det er

jeg tror at vi skal have

og for mig vil et succesparameter

år at sikre det men hvis i spørger mig

meget gamle før de bliver anbragt og dermed også typisk har flere komplekse problemstillinger det er et kæmpeproblem og det

kun vende ved at få sat tidligere ind og få anbragt

for alle os der er optaget af det her er at vi holder fokus på barnets behov og hvad der er det bedste for barnet og det kan vi jo ikke vide ved en generalisering det kan man kun ved at lave en ordentlig

af hvad det her konkrete barns behov

hjælp de kunne få så de var bedre i stand til det og så videre og så videre det er

bare bliver sådan lidt bekymret for der er jo ikke nogen der har lyst til at lade de her børn i stikken det det handler om er

ikke behøvede så mange chancer hvis de fik

at mennesker kan udvikle sig også forældre det vil jeg gerne høre ministerens svar

kurser for vordende forældre som som havde sociale udfordringer for det det

er det sværere at starte godt op som forælder end hvis man har haft en problemfri ressourcestærk barndom og så videre så selvfølgelig

skal arbejde med forældrene

når der sker noget nyt for de voksne omkring mig hvorfor

når min mor bliver i stand til at få mig hjem i en periode hvorfor

at det allervæsentligste nemlig ro tryghed og stabilitet for barnet kan være fundamentet

jeg er enig i at en del af det som vi også drøftede sidst vi havde en ordveksling er

eller i nogle tilfælde kan man opnå det hvis man kan sikre et ordentligt samarbejde med de biologiske forældre og også støtte dem

gamle inden de bliver anbragt men kan det måske være

ikke har fået den hjælp i hjemmet som de skulle have haft kan det være derfor det spørgsmål skal man jo også stille sig selv

foretaget inden man tyede til en anbringelse jeg er meget enig i at der

men jeg tror også stille sig selv det spørgsmål hvornår man er en god forælder tænk hvis vi selv

tænk hvis vi selv skulle igennem en psykologisk undersøgelse for

at vise om vi var gode forældre der er mange der stiller mig det spørgsmål karina hvordan kan det være at vi skal igennem en forældrekompetenceundersøgelse af om vi er gode nok forældre

de kan passe godt nok på vores børn

jeg glæder mig til at vi får belyst det her område

og nede i det rum stod der nogle babysimulatorer

fuldstændig afklaret om at mor skulle hun ikke være men det var også bare vigtigt for hende at hun havde fået

at mor skulle hun i hvert fald ikke være

være forælder jeg synes vi skal kigge mere på

det er bekymrende når jeg hører

fra en en pige som er fjorten år

blive hos sin plejefamilie fordi hun er bange for at komme hjem til sin familie fordi hun er bange for at blive sendt på genopdragelsesrejse

deres familie med med hjælp og støtte så jeg synes vi skal sætte alt ind

for at støtte familierne og

ikke får mulighed for at se barnet der skal det

være barnets ret til at se sin bedstemor og bedstefar

oplever jeg at det ofte ikke er sådan men jeg ser frem til at vi får noget mere viden og så håber jeg da at vi på en

nogle ting jeg tror det bliver svært hvis målet i sig selv er flere anbringelser for det er det ikke for dansk folkeparti det vil jeg gerne sige højt fra talerstolen det handler om at

der får den rigtige hjælp og bliver anbragt på et fuldt dokumenteret oplyst grundlag der

fejl og mangler og det får mig til at stille det spørgsmål om vi

og det er bare det indtryk jeg får at socialdemokratiet ønsker flere anbringelser når ministeren siger

stiller jeg bare det spørgsmål hvorfor er det de bliver anbragt for sent er det fordi man ikke har fået hjælp i familien til at håndtere de udfordringer der er vi ved jo at blandt andet også familier som har et barn med handicap har svært ved at få den hjælp i familien de har behov for for at få deres familieliv til at fungere

igen om at det er de rigtige børn

afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil finde sted torsdag den